troels ravn

DK med samtykke fra forslagsstillerne foreslår jeg at beslutningsforslag nummer b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

merete scheelsbeck aaja chemnitz larsen aleqa hammond

skaale og der kan stemmes

forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og

om forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og

forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

betragter jeg ændringsforslag nummer elleve uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren som vedtaget det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to seks tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af

de er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter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

til ændringsforslagene til l en hundrede og

og tyve ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

af

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal tiltrådt af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal tiltrådt af et mindretal og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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis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

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

er forkastet herefter betragter jeg ændringsforslag nummer to

af de samme mindretal som forkastet det er forkastet

til en modernisering af karakterskalaen lad mig først slå fast at regeringen ikke kan støtte forslaget men det er et meget vigtigt tema og jeg er glad for

giver os anledning til at debattere om karakterskalaen fungerer optimalt for helt overordnet mener jeg at karakterer og karakterskalaer er et helt uundværligt redskab i uddannelsessystemet karakterer gives ikke med afsæt i social baggrund karakterer er farveblinde og karakterer skeler ikke til hvor du bor de gives for det faglige niveau en elev er i stand til at præstere og de er således den mest fair måde at vurdere kundskaber på beslutningsforslaget begrundes med at der efter indførelsen af syv trinsskalaen er sket en udvanding af den højeste karakter tolv som gives i for stort omfang forslagsstillerne mener derfor ikke at syv trinsskalaen kan bruges til at identificere de dygtigste elever og studerende jeg er enig i at det er vigtigt at få evalueret syv trinsskalaen syv trinsskalaen blev indført på de gymnasiale uddannelser i august

tusind og syv før syv trinsskalaen blev indført brugte vi tretten skalaen som havde ti trin det er den skala jeg kender fra min egen skoletid hvor vi alle sammen gik og drømte om det forjættede tretten tal da syv trinsskalaen blev indført var det vigtigt at den skulle udtrykke målopfyldelse det vil sige at man får karakterer efter i hvilken grad man lever op til målene for faget og så skulle skalaen bruges i hele uddannelsessystemet der skulle også være klare forskelle mellem nabokarakterer og mulighed for at beregne gennemsnit tretten skalaen var problematisk at bruge i udlandet da skalaen var relativ og især forskellen mellem karaktererne elleve og tretten var svær at forstå i andre lande syv trinsskalaen er kompatibel med ects

karakterskalaen ved indførelsen af syv trinsskalaen i to tusind og seks anbefalede karakterkommissionen at brugen af skalaen blev evalueret hvert femte år

tretten undervisningsministeriet og

som forslagsstillerne også peger på undersøge brugen af tolv taller samt muligheden for at belønne den ekstraordinære præstation evalueringen kan også se på spørgsmålet om karakterinflation er der for eksempel specifikke uddannelser og eventuelt specifikke fag hvor det gør sig gældende det kan blandt andet indgå i evalueringen om karakterinflation skyldes selve syv trinsskalaens opbygning ogeller bedømmernes brug af skalaen

indgå i evalueringen hvordan de store spring mellem karaktererne og den negative karakter tre påvirker bedømmelserne i min optik peger en egentlig kommission i retning af større ændringer af skalaen det synes jeg

vi vil i stedet sikre en grundig evaluering af karakterskalaen karakterskalaer skal ikke ændres for tit

det ved jeg fra mig selv det tog lidt tid inden jeg stoppede med at spørge hvad et syv tal er på den gamle

i hovedet nu og hvis man ændrer på karakterskalaen så ofte skal virksomhederne for eksempel kende mange forskellige skalaer for at kunne afkode alle ansøgeres karakterbeviser og det vil kræve en stor og unødig omstilling jeg mener derfor at vi skal afvente evalueringen før vi konkluderer på hvad løsningen skal være og det er baggrunden for at regeringen ikke støtter beslutningsforslaget

der er en utrolig larm jeg beklager

jeg prøver lige igen da man i sin tid ville indføre den her syv trinsskala i stedet for ti trinsskalaen var det jo af hensyn til sammenligneligheden med internationale karakterskalaer altså især

en meget kvik lektor der har læst omtalen af

konvertible med en syv trinsskala og derfor har frankrig stadig væk sin syv trinsskala og tyskland og schweiz har deres seks trinsskala og så videre og så videre det man i stedet for skal gøre fra to tusind og ni er

en procentvis fordeling af de enkelte karakterer og det kan så skabe en sammenlignelighed når kommissionen nu

har det så ikke et argument for at vi i danmark får vores egen anvendelige karakterskala og dermed beder kommissionen om at kigge på det hele herunder også det som eu var nået frem til i 2009 ville det ikke være

greb fat i det betyder ikke at man ikke skal ikke at man ikke skal evaluere men det vi i hvert fald gerne vil i første omgang i regeringen er altså at lave en evaluering og have

sin egen karakterskala vil ministeren sørge for at at den manual bliver en del af den evaluering

dermed også kigger på om vi ikke kan få vores egen mere fordelagtige karakterskala når man

og se hvorvidt det er er noget der skal inddrages og det gælder jo ikke kun

i forhold til arbejdsmarkedet og så vil vi skabe bedre sammenhæng for os er det afgørende at vi uddanner de unge mennesker til at kunne få et job som vi hørte ministeren sige

vil dansk folkeparti gerne have at vi nedsætter en karakterkommission der skal undersøge syv trinsskalaen

det danske uddannelsessystem med henblik på en modernisering af karakterskalaen vi fik indført den skala som vi kender nu

den har altså kun ti år på bagen

grundigt eftersyn nu men det er sådan at uddannelses og forskningsministeren er i gang med en intern undersøgelse

df synes også der er en overdreven brug af tolv taller

det er vi ikke helt enige i vi kendte målsætningerne da vi lavede den det er også sådan at vi ville have det

kunne sammenligne med udenlandske karakterer og derfor er det ikke nogen overraskelse for os at det er som det er

udmærkelse om man skal ligesom vi kender det fra andre lande kunne graduate

det vil vi meget gerne være med til at kigge på

ikke for det her beslutningsforslag

jeg synes der er behov for at vi får en nuanceret vurdering af eleverne vi vil ikke nedsætte en kommission vi vil gerne afvente den interne evaluering fra ministeriet og så synes vi

noget kontinuitet vi vil meget gerne være med til at drøfte spørgsmålet om karaktergivning og

gøre brug af vi vil gerne lytte til parterne som vi altid vil jeg mener at

det er sådan at jeg har en gammel bedstemor og hun sidder stadig væk og taler om

på folk derefter har der været den karakterskala som vi kender fra vores skolesystem og nu er der en ny som kun har ti år på bagen vi ønsker noget kontinuitet i en generation eller to og på baggrund af det

manual der helt klart siger at de enkelte lande sagtens

en karakterskala som ikke er en syv trinsskala men at man skal kigge på nogle andre parametre når der skal sammenlignes vil det så ikke være en god idé at vi får en kommission til at kigge på det her og dermed også får vurderet om vi ikke skal have en anden og bedre karakterskala

man er heller ikke opmærksom på at det store spring fra syv til ti er problematisk for lærerne og der har været masser

inflation på grund af tolv trinnet som ikke er en særlig udmærkelse

at lave en ny karakterskala efter ti år den fungerer vi vil gerne være med til at kigge på karaktersystemet vi vil gerne være med til at kigge på feedback vi vil gerne være med til at kigge på om der skal være en graduated

at brugen af skalaen blev evalueret hvert femte år og det har vi gjort i to tusind og tolv og tretten blev den første evaluering gennemført og nu er vores regering jo så

igangsætte den nye evaluering i venstre er vi

meget enige med forslagsstillerne i at det er vigtigt at vi løbende ser på om karakterskalaen er indrettet optimalt

den bruges optimalt

at nedsætte en karakterkommission og begynde at snakke om eventuelt

at afskaffe syv trinsskalaen mener vi i venstre er den forkerte vej at gå

hvis vi i den kommende evaluering

se at der er problemer nogle steder eller

specifikt er nogle steder hvor vi skal have ændret på noget jamen så er det jo netop det evalueringen også skal tage højde for det giver god mening

undersøge om der for eksempel er en

hvordan syv trinsskalaen bliver anvendt i sin tid blev syv trinsskalaen jo indført fordi den har en række fordele blandt andet udtrykker den

målopfyldelse den giver en klar forskel mellem nabokarakterer den giver mulighed for en gennemsnitsberegning og den gør det lettere at sammenligne

også på tværs af lande

mener vi i venstre jo at det er positivt og at der er rigtige gode effekter i den nuværende karakterskala

få nogle negative konsekvenser rigtig mange steder og derfor

er hvilke udfordringer der er og hvad man eventuelt ville kunne gøre bedre i fremtiden og der har været en lang række eksempler på

karakterskalaen ikke fungerer og når

et andet sammenligningsgrundlag så er alle argumenter for at opretholde karakterskalaen jo skudt til hjørne og der har vi egentlig bare sagt at os her i folketingssalen der skal afgøre det det er fagfolk men

at man ikke vil have fagfolk til at kigge på det men bare ministeriets folk

jeg synes egentlig at den måde vi gør det på og den måde som

skal lige have endnu en evaluering

være langt bedre at få nogle fagfolk i en kommission til at kigge lidt forskningsmæssigt på det i stedet for at vi

der aldrig ændringer jeg mener netop det er det der er årsagen til at vi

at holde øje med hvordan den her evaluering kommer til at foregå og for den sags skyld måske også

et tungt karakterpres på alt for mange elever en undersøgelse

blev gennemført af dgs for halvandet år siden siden viste at næsten hver tredje gymnasieelev er tilbageholdende med at række hånden op og deltage aktivt i undervisningen fordi de frygter at svare forkert og at det trækker dem ned i karakter

høje karakterkrav på mange videregående uddannelser giver en

betydelig risiko for at gymnasieelever træffer valg der i al for høj grad er dikteret af behovet for at opnå et højt karaktergennemsnit karakterkrav sorterer unge der

og det samme vil vi i høj grad komme til at se i forhold til optag på gymnasierne med den nye gymnasiereform og vi vil dermed også komme til at opleve et forstærket karakterpres i folkeskolen med det vil jeg sige at

det største problem ved karaktersystemet på vores uddannelser men snarere hele den uddannelsestænkning som karaktersystemet knytter sig til hvor præstationsorienteringen er blevet alt for voldsom

vi så i enhedslisten derfor gerne at vi fik omlagt bedømmelsessystemerne på vores uddannelser sådan

generelt fyldte meget mindre og sådan

vi i langt højere grad havde formative evalueringer der var med til at støtte eleverne i at komme videre med deres uddannelse når det er sagt

af den nuværende karakterskala der har været gældende i den sidste halve snes år

benævnes fra mange sider har jeg bemærket

som en mangelskala og det er nok meget karakteristisk for skalaen at

at ordet mangler indgår direkte i beskrivelsen af de fire øverste karakterer i systemet

vidner efter vores opfattelse om at der er alt for meget fokus

standardisering alt for meget fokus på opfyldelse af mål og alt for lidt fokus på elevernes kreativitet vi er derfor i enhedslisten

helt generelt på vores karaktersystem men vi er en smule i tvivl om hvorvidt det i den aktuelle situation giver den store mening med en egentlig karakterkommission der snævert skal se på karakterskalaen jeg vil også sige de bemærkninger som

dansk folkeparti har lavet til beslutningsforslaget her

at der er et meget stærkt fokus på problemstillingerne vedrørende karakteren tolv og stort set intet fokus på de problemer der ligger i at have en minuskarakter og de problemer der måske er med de store spring mellem karaktererne fire og syv og syv og tiende jeg bemærkede dog her for et øjeblik siden at herre alex ahrendtsen også nævnte de problemer omkring karaktererne i midten af feltet

på vores karaktersystem vi er også enige i at der er brug for at kigge på karakterskalaen vi er ærlig talt i tvivl om om det er det rigtige tidspunkt også i betragtning af at der er sat en evaluering i gang

gennemføre og nedsætte en egentlig karakterkommission vi har ikke afklaret

indstillet på at tage en dialog i udvalget om det og deltager meget gerne for eksempel i en beretning en variant kunne måske være at vi forpligter hinanden til at nedsætte en karakterkommission når resultatet af evalueringen foreligger

ved jeg ikke mange af ordførerens argumenter for at

stemme for en kommission

godt vende om og bruge som argument for at stemme ja til en kommission

hvilke effekter karakterskalaen har på eleverne

skrevet et ordentligt kommissorium

er et ensidigt fokus så synes vi ikke det er så interessant til gengæld

synes vi samlet set at der er store problemer og jeg vil bestemt ikke udelukke at vi kan støtte en en karakterkommission jeg vil bare

foretrække at vi får det i udvalget og får skrevet

er enige om at der er et bredere afsæt for nedsættelse af

og kommissoriet skal så bagefter skrives der kunne man jo sagtens inddrage enhedslistens erfaringer

anbefale enhedslisten at tage en snak med det meget reaktionære folketingsmedlem fra socialdemokraterne som slet ikke ser

med til at puffe lidt til socialdemokraterne

i fællesskab jeg har dog også noteret mig af den debat der har været i pressen

der ikke vil være flertal for et forslag umiddelbart som det foreligger her i salen og så synes

komme videre på kunne være at få skrevet

som sagt meget gerne kunne være at så snart vi har evalueringen

nedsætter vi en karakterkommission for vi er helt

var jeg nemlig universitetsadjunkt

jeg været censor frem til to tusind og tretten så det er jo tre og tyve år i alt hvor jeg har administreret karakterer til unge mennesker

tolv skalaen er jo aldrig

når man skal forklare noget på en karakterskala refererer man altid tilbage til den gamle skala som som var fra nitten

tre og tres og det hænger jo sammen med at skalaen efter min egen personlige opfattelse

er ret problematisk

jeg er enig i at

de spring der er mellem mellem fire og syv og mellem syv og

problematiske jeg mener faktisk også meget svært at give karakteren syv fordi den dækker over de gamle karakterer otte og ni som der sådan set

fire altså at den den ligger et eller andet

sådan området lille syv tal stort seks tal sådan et eller andet så så det det er svært at arbejde med og og det er nok derfor at vi aldrig er blevet glade for

i gamle dage så at sige var jo at være selvstændig altså man fik tretten hvis man var selvstændig hvis man havde gjort sig sine egne tanker forudsætningen var at man kunne håndværket det perfekte håndværksmæssige niveau var noget med ti og så kunne

det her med at man ikke belønner selvstændighed

så så fire tallet syv tallet og tolv tallet har alle sammen

forskellige problemer endelig er der så spørgsmålet om karakterinflation

forankret i en anden type af problemer men som det måske kunne være værd at se på alligevel når vi

er det på grund af

kortslutte det arbejde og den proces der er sat i værk så ja ja

vil formentlig blive noget at arbejde med jeg håber at der bliver noget at arbejde med når

men jeg synes det mest rigtige er at følge den køreplan der er lagt så selv om der bliver rejst en meget vigtig debat som som jeg meget gerne vil

beslutningsforslag b

sige ja til en kommission på samme måde hørte jeg

også venstres ordfører der var egentlig gode argumenter for at sige ja men af forskellige årsager siger man nej nu har enhedslisten så foreslået at

taler meget om proces ville det være en proces som herre henrik dahl kunne tilslutte sig vi afventer evalueringen

se sig selv i at vi nedsætter en kommission med et bredt kommissorium der inddrager alle folketingets partier

jeg forventer at evalueringen vil være ret kritisk og jeg forventer at den ikke mindst vil fokusere på de

ting der har været rejst her som som

så derfor ville det jo også være logisk at at man så fik

sat et arbejde i gang med at lave en skala som

bør jo være at være selvstændig på basis af solidt håndværk

samarbejde med regeringens ministre og det er især fru merete riisager og herre

når vi eventuelt om et års tid skal til at tale om nedsættelse af en kommission ville ordføreren være interesseret i at bidrage med

i det gode samarbejde der i øvrigt er

arbejdsmæssige erfaringer til rådighed det bliver jo tit påtalt at folketingsmedlemmer ikke har nogen arbejdsmæssige erfaringer og hvis der så endelig er nogen der har nogen så synes jeg da bestemt også

i alternativet spørger vi vores ellevetusind medlemmer hvis der er noget vi

skal foregå en evaluering og så bliver der talt om en kommission

er at selvfølgelig burde man jo på en eller anden måde lægge de to ting sammen

en kommission før man

en evaluering men vi glemmer også at spørge os selv

skal de spørge fungerer syv trinsskalaen hvem skal svare på det vi ved jo allerede at der er mange ting der ikke fungerer det tror jeg alle har anerkendt heroppe fra fra talerstolen så jeg synes egentlig vi fortjener fra ministeriet at få nogle ret klare svar på hvad ligger der i den her evaluering hvad er det egentlig den skal svare på

lige meget om man taler evaluering eller kommission og hvad

er flere ting i det end kun at kigge på hvilken skala vi skal have der er jo også

man den gamle tretten skala om for at vi bedre kunne sammenligne os med udlandet det kan være et

spørgsmål bør vi jo også stille som en del af hele det her med at kigge på

som at diskutere hvordan skalaen skal se ud

indvendingerne fra dansk folkeparti og også liberal alliance er nogle uhensigtsmæssigheder i de

vi støtter intentionen om en kommission vi synes det skal ses i forbindelse med en given evaluering men vi vil også meget

vi støtter helt klart behovet for at kigge på

grundlæggende problem med karakterer i dag er at de bliver brugt som et styringsinstrument frem for det pædagogiske redskab som egentlig var formålet med karakterer så længe man bruger karakterer som et pædagogisk redskab bakker vi fuldt op om det men i dag bruger man dem som et styringsredskab og til at få eleverne ud på erhvervsskolerne og gymnasierne

jeg tror ikke kun skalaen er det der har været med til at

får talt op at det er så vigtigt at få en høj karakter fordi det skal få dig videre

så alle de dimensioner

vores unge mennesker så det var nogle elementer som jeg gerne ville have med heroppe fra talerstolen jeg vil gerne

hanne leth andersens

en skala som stadig væk er en syv skala så vi har mulighed for at sammenligne med udlandet men som har

den går fra nul til tolv og så er der 12 som netop giver muligheden for den gamle honorering af den udmærkede selvstændige opgave

at vi gentænker hvordan vi kan honorere de elever der udmærker sig det

vi har noget som helst imod det

en opfordring til at vi breder det ud vi vil gerne have en kommission

er klart positive men jeg synes det skal ses i sammenhæng med det med evalueringen så lad mig lige dykke lidt mere ned i det og så

også kan stille nogle andre spørgsmål så det vil afhænge af

for at finde en vej til at belønne selvstændighed og til

tælle op sådan som vi kender det fra den gamle tretten skala frem for som nu hvor man jo trækker ned for mangler så hvis jeg har fået noget godt ud af den her debat i dag

liberal alliance savner tretten tallet lige så meget som vi gør i radikale venstre

meget dejligt når vi nogle gange synes at vi er meget langt

også at have nogle steder hvor vi kan arbejde for de samme ting

vores karakterer er en normalfordeling og dermed har jeg egentlig den opfattelse at det allerede i dag er blandt andet undervisningsministeriets ansvar at sørge for at karaktererne så også fordeler sig sådan som de skal

en af grundene til at jeg synes det var ret grotesk at det for nogle af de blå partier var så vigtigt at bruge gymnasieforhandlingerne til at holde unge ude på baggrund af karakterer når vi nu ved at uanset om alle elever

vil der stadig væk være lige præcis den samme andel som skal have

nødvendigvis er gift med syv

er det rigtige det er fordi

så også allerhelst vil bruge tiden på er at få gjort op med det her meget store fokus der i det hele taget er på karakterer vi vil gerne have mere formativ feedback og færre karakterer jeg synes at herre jakob sølvhøj sagde meget præcist hvorfor det ville være en god idé og jeg glæder mig meget over at

lige har aftalt med hinanden i gymnasieforliget at vi nu åbner for at få flere karakterfri første g klasser

bruge den til at finde løsninger på at gøre op med den usunde præstationskultur

og andre ting det vi bare foreslår er at vi nedsætter en kommission

vi haft nogle bemærkninger og de bemærkninger skal bare ses

egentlig hører ordføreren sige er

der er problemer med den her skala at man godt kunne tænke sig at kigge på det men man er ikke sikker på at det skal være en kommission

kunne man forestille sig den proces som

vi nedsætte en en kommission med et bredt kommissorium med inddragelse af alle folketingets partier

ellers fylder meget i selve beslutningsforslaget nemlig at der er givet for mange tolv taller

som er vigtigt for os i radikale venstre altså hele opgøret med præstationskulturen og det at der er så meget fokus på karakterer som der er i dag

kan være en del af sådan et arbejde

ville der stadig væk samlet set skulle være den samme andel af elever som for eksempel får to eller derunder og det er det jeg også har noget imod når nu de blå partier havde så travlt med at ville have så højt et adgangskrav til gymnasierne som muligt

nuværende karakterskala og derfor kommer vi også til at støtte

først og fremmest skal vi have undersøgt om skalaen virker efter hensigten et af formålene med den nye karakterskala var at det skulle være lettere at sammenligne de danske studerendes karakterer med de udenlandske studerendes karakterer

er svaret at det umiddelbart kan være svært det

det er svært at overføre de danske karakterer til udlandet

om det rent faktisk forholder sig sådan dernæst synes vi også det er fint at få undersøgt om skalaen er

forslagsstillerne er selv inde på spørgsmålet om hvorvidt den nuværende skala giver mulighed for at nuancere bedømmelserne fordi der er relativt få trin

om det med den nuværende skala er muligt at differentiere ordentligt endelig mener vi også at man

skal se på selve grundlaget for skalaen sidste sommer lancerede sf selv det vi kalder den kreative karakterskala som er et forsøg på at vise hvad der ikke fungerer ved den nuværende skala karakterskalaen er et udtryk for en korrekthedskultur den vurderer elever på målbare og kvalificerbare mål det vil sige at den belønner den perfekte besvarelse den belønner den elev der har lært hele pensum den belønner den elev der har færrest fejl i sf mener vi dog ikke

de evner vi som samfund har brug for at eleverne besidder kan kvantificeres og måles objektivt derfor bør vi lave skalaen om så den udfordrer eleven på elevens kreativitet og mod til at tænke nyt vi skal gøre op med nulfejlskulturen og tvinge eleverne til at tænke nyt tænk hvis man i stedet

præstation samt en stærk forståelse af fagets mål og at ti gives for den kreative præstation der gerne må fejle lidt så længe ideen og løsningen er original

vi også at vi med det her beslutningsforslag kan få evalueret om de mål der sættes for hvert enkelt karakterniveau er de rigtige samlet set mener vi altså at beslutningsforslaget er rigtig

servicetjek og så må vi bruge en anden dag på at snakke om hvordan vi får gjort op med karakterræset for det

en proces for at samle så mange partier som muligt

i de gymnasiale uddannelser og de øvrige uddannelsesområder fulgte efter i to tusind og syv den blev

for at gøre de danske karakterer mere sammenlignelige med de udenlandske karakterer karakterkommissionen anbefalede at skalaen evalueres hvert femte år

ønsker at iværksætte en evaluering af skalaen med opstart her inden sommerferien og med en afrapportering i to tusind og atten evalueringen skal blandt andet undersøge om der er tale om karakterinflation eventuelt på specifikke uddannelser og fag og hvilke muligheder der er for at belønne den ekstraordinære præstation på baggrund af evalueringen kan det så vurderes om der skal arbejdes videre med om syv trinsskalaen skal tilpasses eller der skal ændres eller justeres lidt på anvendelsen af den fra konservativ side ønsker vi at afvente evalueringen og derfor kan vi ikke

nemlig at vi lige afventer evalueringen hvis den er kritisk som vi alle forventer at den er så nedsætter en kommission med et kommissorium

folketingets partier kan genkende sig selv i

det konservative folkeparti være med til at arbejde for sådan en proces

en synes jeg god debat og en meget interessant debat det der egentlig står helt klart

at stort set alle partier er klar over at den

måske bortset fra socialdemokraterne var alle partier på en

lidt kritiske kritiske eller meget kritiske over for karakterskalaen

så er der en række partier

det jeg egentlig kan høre mig frem til her i salen er

at vi faktisk godt kan nå et stykke af vejen ved at følge enhedslistens anbefalinger nemlig at vi lige afventer evalueringen den bliver kritisk og derefter

kan vi så nedsætte en kommission gerne med bidrag fra alle folketingets partier det er

jeg hørte at liberal alliances ordfører herre henrik dahl slet ikke var afvisende

det er som jeg sagde i mit spørgsmål det mest elegante nej

positivt indstillet over for det vil jeg da gerne honorere jeg håber at herre henrik dahl vil tale med sin minister om det jeg hørte egentlig også at alternativet

var positiv over for sådan en vej

hårdt presset var konservative egentlig også med på det

foreslået vi kan lave en beretning det er selvfølgelig én model problemet er at vi har det her forslag til anden behandling allerede på fredag det kan måske være lidt svært at nå en beretning en anden model kunne jo være at lave et ændringsforslag

en kommission med et kommissorium der skal kigge

effekt på på elevernes forhold til til karakterer

er positivt det vil jeg gøre jeg tror jeg vil prøve

opbakning der er til det

denne lektor gjorde mig opmærksom på den manual som eu har udarbejdet vedrørende ects

de enkelte lande kan have deres egen karakterskala den behøver ikke at være en syv trinsskala

har deres seks trinsskala og så videre

var meget interessant det den manual i stedet for anbefaler

er at man kigger på den procentvise fordeling af karaktererne og derefter er der et internationalt sammenligningsgrundlag

erfaringer fra manualen i evalueringen det vi også skal se og det er der en række ordførere

er at springene i den skala simpelt hen ikke

er fra syv til tiende det fungerer ikke vi har en minuskarakter når jeg taler med folk i udlandet kigger de underligt på mig de tror ikke på mig vi har et tolv tal som ikke er et tretten tal men egentlig svarer til et elleve tal

et a i usa hvor man har oplevet en inflation en eksplosion

men i dansk folkeparti er vi jo tålmodige mennesker og vi ved at demokratiet

lyset af enhedslistens forslag om en trinvis

om et års tid eller to er helt enige om at den skulle

med de ord vil jeg egentlig takke for en

særdeles god og åbenhjertig debat og især en tak til herre henrik dahl for at

have disse erfaringer på talerstolen når man samtidig er medlem af

det blev leveret på en god måde tak til de øvrige ordførere for

oplysende debat

sidst men ikke mindst tak til ministeren som jeg håber på vil lytte til dansk folkepartis

godt tænke mig lige at spørge lidt ind til dfs holdning

også kan sammenligne karakterer fremadrettet

ordføreren ikke også at det er vigtigt jo

danske elever som på et tidspunkt gerne vil tage til udlandet at man på en eller en måde også kan se

det kan man så sammenligne med det franske system som er en tyve trinsskala hvor mange tyve

det er en langt bedre måde gøre det på

med andre landes karakterskalaer så hele argumentet for at lave en syv trinsskala

at vi fra konservatives side ikke har givet tilsagn til en kommission men at vi ønsker at at se evalueringen i to tusind og atten og så forholder vi os til den og

evalueringen og den er sandsynligvis kritisk og så nedsætter vi

en kommission på baggrund af det det kan man så overveje og der håber jeg

lægges der op til at pålægge regeringen at oprette et rådgivningsteam der skal vejlede og understøtte at lokale sundhedshuse og centre

der søger komplementære behandlingsformer i dag er henvist til usikre kilder som det lyder i beslutningsforslaget og derfor skal have adgang til at søge behandling på steder hvor de kan få rådgivning af fagfolk i lokale sundhedshuse og centre regeringen deler ikke det synspunkt som alternativet fremsætter i

lidt indikerer og sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af de mange dygtige alternative behandlere vi har her i landet når man i et beslutningsforslag skriver at det er usikre kilder borgerne går til hvis man søger alternativ behandling rigtig mange steder i landet er der alternative behandlere som også har lokaler i nærheden af eller meget tæt på sundhedshusene og vi har siden to tusind og fire haft en registreringsordning for alternative behandlere den såkaldte rab ordning formålet med den ordning er netop at gøre det mere sikkert at benytte alternativ behandling

når man vælger en rab behandler kan man regne med at behandleren lever op til en række minimumskrav til uddannelse til etik og til god klinisk praksis desuden

er der sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling srab som varetager en central rolle i forhold til formidling af viden om alternativ behandling

har blandt andet til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternative behandlinger og deres virkning og så arbejder rådet for en faglig højnelse af den alternative behandlerbranche ved netop at formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin også til det etablerede sundhedsvæsen og også til offentligheden forslagsstillerne efterlyser også at der udarbejdes individuelle og helhedsorienterede behandlingsforløb som også inkluderer komplementære behandlingsformer det at bygge bro og drøfte integreringen mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere

de øvrige partier bag finansloven for to tusind og seksten har afsat fem million kroner til en styrket formidling af viden om alternativ behandling og forskning i alternativ behandling alternativ behandling indgår også i sundhedsstyrelsens faglige arbejde med de nationale kliniske retningslinjer

indgår alternativ behandling i fem kliniske retningslinjer blandt andet med fokus på akupunktur klimaterapi og

så der er altså allerede iværksat en række initiativer som skal sikre at det er trygt at gå til alternative behandlere og som skal understøtte netop integrationen af

mener regeringen heller ikke at det vil være hensigtsmæssigt at pålægge kommunerne og regionerne en ekstra opgave

vi ønsker sådan set heller ikke at gå med på den præmis som ligger i beslutningsforslaget at det at gå til alternativ behandler i dag er en usikker kilde og er noget som borgerne

heller ikke anvist finansiering til forslaget og på den baggrund kan regeringen

er det et sundhedsvæsen som er stærkt robust og som er moderne vi ønsker både en primærsektor og en sekundærsektor som hænger rigtig godt sammen og som løser opgaven godt for patienterne og for borgerne vi har givet rigtig mange opgaver til regionerne og til kommunerne i forhold til hvilke ansvar de har og hvilke opgaver de skal løse en stor ændring skete i to tusind og syv med kommunalreformen og som forslagsstillerne skriver i det her beslutningsforslag

set mange sundhedshuse skyde op nogle fordi man syntes at det var det rigtige at gøre andre steder af nød fordi det har været vanskeligt at fastholde og rekruttere det sundhedsfaglige personale i primærsektoren derfor har man forsøgt at lave en understøttelse ved at lave sundhedshuse forslagsstillerne her mener at man skal lave et rådgivningsteam som skal kunne rykke ud til sundhedshusene i kommunalt og regionalt regi hvor de skal virke opsøgende og understøttende lokalt i forhold til at få alternative behandlere og komplementære behandlere ind i sundhedshusene fra socialdemokratisk side

kan være en rigtig god idé at der er alternative behandlere tæt på sundhedshusene

og vi mener ikke det kan være rigtigt at vi skal opbygge en statslig instans som skal være det her rådgivningsteam som skal kunne rykke ud vi mener at opgaven løses rigtigst og bedst lokalt vi mener at det ville være et bureaukrati at bygge op som er unødvendigt

frit for at hvad det er man ønsker i sundhedshuse ønsker at putte ind af sundhedsmæssige funktioner

man i den grad se mangfoldigheden af funktioner i det nye sundheds

og foreningshus der var praktiserende læge der var de kommunale forebyggelsestiltag der var hold for kol patienter og meget meget anden aktivitet

det synes vi er en god måde lokalt at træffe beslutninger på

lokalt miljø men også får sundhedstilbuddene til at hænge godt sammen og så har vi jo altså også sundhedsstyrelsen sundhedsstyrelsen har

råd som skal oplyse om alternative behandlere og komplementær behandling de skal sikre en klar og en objektiv information som er let tilgængelig for befolkningen i hele sin bredde de skal vidensformidle bredt i samfundet de skal være med til at øge sikkerheden for den enkelte borger hvis borgeren i forbindelse med

valg af alternative behandlere kan være usikker på hvad der er rigtigt og hvad der eventuelt også er videnskabeligt understøttet og bevist sluttelig vil jeg sige at

to instanser som vi fra socialdemokratisk side synes vi også kan sætte i spil som et alternativ til at

at man har praksisplanudvalg i hver eneste region man har også sundhedsaftalen som nu er en aftale alle kommuner i en region sammen med regionen beslutter hvis man her ønsker at tage initiativer til at få alternative behandlere tættere på sundhedshusene så kan man tage drøftelserne der

det rigtige set i forhold til ansvar og opgavefordeling til kommuner og regioner lad det være mine indledende ord i forhold til det her beslutningsforslag

men jeg er også enig i at selvfølgelig ville det da være rigtig godt hvis

kommunerne selv også kunne tage ansvaret for det der er jo nogle voldsomme barrierer for at få det her ind som ordføreren sikkert også ved mangler vi forskning og der er andre ting som mangler

flere former for alternativ behandling her i danmark så kunne det her ikke være en hjælp at vi ligesom prøvede at få det hjulpet lidt på vej så vi hjælper kommunerne med at få det

område det har vi haft mange drøftelser om her i folketinget og jeg synes at konstruktionen med med sundhedsstyrelsens råd for det her område faktisk er det rigtige sted at placere lige nøjagtigt det der måtte være af vidensopsamling vidensgenerering og formidlingen af den her

ordføreren siger at otte ud af ti ønsker det er ja og derfor skal vi naturligvis også have en rigtig god information og oplysning til borgerne

de her alternative behandlinger og rabere er som sundhedsministeren også sagde en registreret ordning at vi har lagt dem som

den konventionelle måde

ordføreren er med på at vi her

hører på forslagsstillerne og ordførerne er at man vil have det lagt ind i en fast ramme for at det skal være en del af vores sundhedshuse det mener vi skal bero på en fuldstændig lokal vurdering

har men det kan også være at man allerede har alternative behandlere som ligger som nabohuse og så

jo ikke der er noget behov for det men et helhedssyn på vores sundhedsvæsen er i hvert fald det som socialdemokratiet gerne vil kendes

interesserer sig for alternativ behandling

er jo af mange kendt også som alternativ behandling og det er to begreber der

mange der forbinder alternativ behandling med noget der ligger langt fra det etablerede og traditionelle hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet det er så en af grundene til at mange bruger det det

for at fremhæve at det etablerede ikke vælges fra ved brug

nok tal fra flere undersøgelser på tværs af patientgrupper der viser at

mange patienter benytter sig af

patienterne søger supplement i alternativ behandling fordi de oplever at det lindrer symptomer som smerter og fordi de har et ønske om at gøre en aktiv indsats i behandlingen der findes i dag kun i et lille omfang evidensbaseret viden om de effekter risici og eventuelle positive og negative interaktioner med den medicinske behandling der er forbundet med brugen af de alternative behandlingsformer derudover er den eksisterende viden svært

og det kan betyde at det er svært at få rådgivning hos en læge og at nogle patienter oplever at lægen har modvilje

det er også derfor at dansk folkeparti i mange år har arbejdet på at sikre at vi gjorde noget på det her område i tidernes morgen var det dansk folkeparti der sikrede at vi fik en

er det registrerede alternative behandlere som sikrer at

faktisk en meget god ordning i dag som mange støtter sig op ad dansk folkeparti fik også nedsat et center vifab videnskabelig forskning i alternativ behandling og

desværre var der en regering bestående af socialdemokratiet socialistisk folkeparti

radikale venstre som nedlagde vifab og lagde et udvalg ind under

srab sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling og det er også det som den tidligere ordfører refererede til

alternativ behandling en del af de forskningsmidler går til akupunktur

vi ser da gerne at der arbejdes videre på

inkluderes i vores sundhedsvæsen jeg synes faktisk rigtig godt om forslaget men jeg mener også

skal man virkelig passe på med der er rigtig mange der kommer galt af sted med at være rådgiver

er du læge kommer styrelsen for patientsikkerhed og nærmest inddrager din autorisation du må heller ikke fortælle om

man må ikke lovprise alternativ behandling på samme måde som meget andet derfor

er svært at se hvordan det skulle fungere ude i vores sundhedshuse men jeg synes det kunne være fantastisk

at virke sådan jeg misunder tyskland

har anerkendt og integreret det i sygesikringen

fire og halvtreds jeg mener vi kunne lære rigtig meget

vi efter sommerferien når vi kommer i gang igen måske laver en høring på området og ser hvor langt vi er nået med alternativkomplementær behandling og ser om ikke vi kan gå et skridt videre for

vi står i dag er ikke lige præcis

flere penge af til forskning at vi eventuelt skal have srab ud

alternative behandlere som er derude og

at acceptere alternativ behandling mod at man selvfølgelig selv skal betale for det

nu at man faktisk gik ind og sagde til sygehusene at de

en skævvridning kan man sige i forhold til andre alternative

er det jo behandling uden bivirkninger og det er også det som nogle

men jeg er glad for den positive indstilling

der kaldte det for et liberalt erhverv altså

der kan være noget skævt i den fordeling

vi har nogle alternative behandlere uden for sundhedsvæsenet de kan ikke anerkendes

på den måde men det kan man godt når man er registreret sundhedsperson

det lige pludselig ikke så alternativt mere så det er sådan et skisma at

oprettelse af rådgivningsteam og understøttelse af komplementære behandlings og sundhedshuse af pernille schnoor og rasmus nordqvist alternativet

sætter fokus på et område som vi også fra venstres side har interesseret os for ja faktisk

har interessen været så stor at vi med finansloven for to tusind og seksten afsatte fem million kroner dels til en styrket formidlingsindsats dels til en styrket forskningsindsats i netop komplementær og alternativ behandling

og jeg ser i den grad frem til at pengene nu skal ud og arbejde og generere viden

ikke i tvivl om at rigtig mange mennesker i dagens danmark har glæde af alternativ behandling jeg vil tro at hvis man ikke selv har gjort sig erfaringer med en eller flere former for alternativ behandling

som har udforsket den alternative vej

zoneterapi og forskellige former for massage lys eller lydterapi er alle sammen eksempler på nogle af de mest almindelige former alternative behandlingstilbud og heldigvis har sundhedsstyrelsen

allerede inddraget både akupunktur og

ligesom sundhedsstyrelsen via rådet for alternativ behandling eller srab som det hedder jo spiller en helt central rolle i forhold til at formidle viden både til patienter og behandlere men også til os borgere som har glæde af srabs arbejde med det store fokus og den interesse der er for alternativ behandling

kvalificeret formidling og brobygning

og blandt os almindelige borgere når vi i venstre ikke støtter forslaget

det dels fordi vi mener at der allerede er fokus på flere af de

dels fordi forslaget er ufinansieret forslagsstillerne fra alternativet har særlig fokus på de kommunale og de regionale sundhedshuse herfra skal der lyde en klar opfordring til srab om at man drøfter mulighederne

at udbrede viden om alternativ behandling via sundhedshusene

srab er jo sammensat af repræsentanter fra de alternative behandleres paraplyorganisation lægeforeningen og fra dansk sygeplejeråd så i venstre ser vi gode muligheder for at de initiativer som udspringer fra sundhedshusene kan forankres bredt i indtil flere fagligheder men det må og skal være op til de kommunale og regionale aktører at finde sammen i fællesskaber

sidst men ikke mindst

så det nu også bliver muligt for registrerede alternative behandlere

er der altså gode muligheder for at alternative behandlere kan finde sammen i fællesskaber

hvilket er en tryghedsskabende foranstaltning venstre kan på baggrund af bemærkningerne her ikke støtte forslaget

sundhedsstyrelsen gik ud og opfordrede til at sygehusene skulle acceptere at bruge alternativ behandling

her forslag handler jo om at at hjælpe de her sundhedshuse på vej

og andet det kommer man jo ikke særlig langt for så

ordføreren vi skal gøre ud over at

vi ved jo at der har været afholdt konferencer der har været informations og oplysningsmøder og der har været workshops nu har både kræftens bekæmpelse og scleroseforeningen som jeg

modtaget puljemidler og pengene skal ud at arbejde så lad os nu se hvad man kan få

kan regne ud at fem million

og andre barrierer og i den forbindelse er fem million kroner vel ikke noget

at både scleroseforeningen og kræftens bekæmpelse har fået andel i midlerne pengene skal ud at arbejde der har været afholdt informationsmøder kampagner og der er sat

nu skal pengene ud at arbejde og jeg glæder mig som jeg nævnte tidligere til at se hvad

vi får ud af midlerne og jeg er

til komplementær behandling eller alternativ behandling

synes på mange måder at det er et sympatisk forslag og i hvert fald

alternativ behandling sådan som forslaget ligger nu

at det er lidt ufærdigt jeg synes at det i højere grad mangler at forholde sig til nogle af de initiativer der

et råd omkring alternativ behandling som det

lige så vel som der er igangsat

at der dukker sundhedshuse op både kommuner og regioner som forslaget relaterer sig til men det er meget forskelligt hvad de sundhedshuse har af opgaver og hvordan de fungerer der ligger altså en diskussion foran os der handler om hvordan vi får et mere ensartet tilbud i sundhedshusene

de bliver bedre til at løse de opgaver der er

de store sygehuse som er

kommuner og praktiserende læger skal løfte så jeg synes at forslaget kommer til at springe lidt over nogle diskussioner som er en forudsætning for

kan blive til virkelighed men ikke desto mindre

vi måske kunne gå til forslaget

hvis det skal blive til virkelighed kræver det

behandling ved siden af den almindelige behandling der tilbydes i vores sundhedsvæsen

er en sammenhæng eller en sammentænkning i

til den konventionelle behandling og der tror jeg sagtens vi kan gøre det bedre end i dag men altså sådan som forslaget ligger i den

vil vi ikke stemme for det hvis det kommer til afstemning hernede

sundhedshusenes opgaver opgaver eller hvad de påtager sig af opgaver

vigtig del af det her

for at den her helhedsorienterede indsats

i sundhedshusene men også for at

er rimelig jævnt fordelt over danmark og derfor kommer vi tættere

på de enkelte borgere så hvis vi vil have den her helhedsorienterede indsats

og derfor tror jeg at der er behov for

ellers vil man ikke opnå det som ordføreren

taler om i sin korte bemærkning her at der er en ensartethed i

er derfor jeg synes at der er en diskussion der er sprunget over nemlig om

det nære sundhedsvæsen det der er tættest på borgerne fungerer bedre end det gør i dag men selvfølgelig

forslagsstillerne angiver at borgerne i dag er henvist til såkaldte usikre kilder når de søger alternativ behandling

er jo netop kendetegnet ved at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for virkningen på den anden side må vi også sige at der er mange dygtige alternative behandlere derude

og massage kan sikkert for mange skabe et velvære som kan være nødvendigt i en svær tid men det er jo ikke ensbetydende med at det har en klinisk værdi som behandlingsform kunne man dokumentere at folk med kræft havde bedre overlevelseschancer i tilstrækkelig stor grad og med tilstrækkelig stor sikkerhed ville massage ikke være en komplementær behandlingsform

kan være mange gode grunde til at modtage alternativ behandling

forbundet med velvære eller måske

der gode erfaringer selv om man ikke har kunnet tilvejebringe en tilstrækkelig stor dokumentation af effekten men hvorom alting

alternativ behandling altid forbundet med en vis usikkerhed og vi bør ikke politisk forsøge at lade som om noget andet er tilfældet liberal alliance støtter derfor ikke beslutningsforslaget men jeg vil gerne

råd for alternativ behandling som netop varetager en central rolle i forhold til formidling

det kan i øvrigt nævnes at der med finansloven for to tusind og seksten blev afsat i alt fem million kroner

at styrke formidlingen om alternativ behandling

dels til en pulje til at støtte forskningsindsatser

sundhedsstyrelsen har desuden inddraget alternativ behandling

med fokus på akupunktur klimaterapi og

sige ja til det her fordi der mangler evidens i england har man i mange år benyttet alternativ behandling som en fast bestanddel af

den almindelige kræftbehandling og kræftens bekæmpelse

at massage som ordføreren selv nævner kan mindske stress og ubehag

så er der vel ikke noget til hinder for at vi også kan hjælpe sundhedshusene

man få noget massage som kan lindre ens smerter

skal man da endelig gøre det skal man benytte sig af derfor er det jo også fint at der

nogle ting så man spreder den viden man

kun det er noget med at have det dejligt det er også noget med

simpelt hen at kunne have et relativt normalt liv og alt hvad vi overhovedet kan gøre for det det synes jeg da at vi skal prøve

jeg tænker at jeg vil spørge igen hvad er der til hinder for

christiansborg understøtter at vi kan rådgive sundhedshuse så de i højere grad kan få et mere helhedsorienteret

lindre smerter som jeg også sagde før og

da fantastisk og det skal man gøre og der er jo allerede afsat fem million kroner til netop at rådgive

det vil jeg gerne se nogle effekter af før jeg

hos regionerne i hvert fald skal man have penge med hvis man gerne vil lave sådan et rådgivningsteam som er det

alternativet foreslår med inspiration fra folkeskolen det gør mig sådan set meget glad at alternativet netop bruger vores læringskonsulenter som det gode eksempel for det var noget af det der var det vigtigste for mig og for radikale venstre

det her med netop at frikøbe nogle af de dygtigste lærere som så kan bruge noget af deres tid på at komme rundt på andre skoler og være med til at inspirere er jo noget af det der kan få ting til at vokse nedefra

gratis at gøre det var noget vi forhandlede så på samme måde skal der også penge til her

har igennem tiderne jævnligt været et politisk tema

mødes med alternative behandlere der kommer i foretræde og som appellerer til at samfundet i højere grad anerkender lige netop deres særlig indsats men også alternative behandlere i almindelighed

gennem tiderne har grupperne af alternative behandlere da også opnået både anerkendelse og evidens for behandlinger det gælder eksempelvis kiropraktorerne og

zoneterapeuterne og akupunktørerne og vi hører stadig om behandlinger som angiveligt har haft en positiv effekt på menneskers helbredelse

herunder både særlige kostplaner men eksempelvis også medicinsk cannabis som vi jo arbejder med lige i øjeblikket det er ikke mit indtryk at sundhedsstyrelsens forbehold for at tage ansvar for alternativ behandling handler om ond vilje men mere om evidens eller mangel på samme jeg anerkender derfor også at det kan give mening at arbejde med forskning på området til gengæld er jeg også af den opfattelse at vores tillid til sundhedsstyrelsen netop afhænger af at vi kan stole på at der er evidens for de behandlinger som sundhedssektoren udbyder til borgerne så helt bortset fra det sundhedsfaglige

alternativ behandling så indeholder forslaget

ret vidtgående bud på organisering sf bemærker i den forbindelse at det samspil og som alternativet beskriver

desværre ikke altid er så åbenlyst velfungerende som man får indtryk af i det her forslag men helt bortset fra det vil en central rådgiver jo ret beset betyde endnu en aktør i samspillet

vi i sf måske nærmere tænker at der er brug for afgrænsning så det bliver tydeligt hvem der har såvel ansvar som kompetence til at handle i forhold til behandling genoptræning og så videre af de nævnte årsager kan sf ikke støtte forslaget men

og centre etablerer komplementære og alternative behandlingsformer sundhedsstyrelsen har nedsat et råd for alternativ behandling som har en central rolle i forhold til at formidle viden om alternativ behandling til borgere patienter og sundhedspersoner

og består af repræsentanter for blandt andet de alternative behandleres paraplyorganisationer danske patienter lægeforeningen og dansk sygeplejeråd

behandling har blandt andet til formål at øge kendskabet

forskellige former for alternative behandlinger og deres virkninger og medvirke til formidling

samt drøfte hvordan alternativ behandling kan integreres i det etablerede sundhedsvæsen

alternativ behandling har også en hjemmeside hvor man kan få informationer

vurderer vi at råd for alternativ behandling i en vis udstrækning dækker den funktion som alternativet efterlyser her i beslutningsforslaget derudover bemærker vi at forslaget fra alternativet

ufinansieret og vi kan fra konservativ side ikke

var det jo allerede i år to tusind sundhedsstyrelsen opfordrede til at

man skulle anvende alternativ behandling på landets sygehuse

som det også er nævnt flere gange her i dag er at der bliver bygget bro mellem

men man anvender altså alternativ behandling og det er netop fordi den

er uden bivirkninger som vi også har været inde

at man bliver gjort rask af den men der kan være alle mulige

den konventionelle behandling man

ordføreren for dansk folkeparti også nævnte har man i mange år i tyskland anerkendt

et vigtigt område at have med også inden

alternativ behandling som en fast

bestanddel af den almindelige kræftbehandling i england og har gjort det i mange år ifølge kræftens bekæmpelse er der mange forskellige

i forhold til alternativ behandling

vi har været inde på massage som kan mindske stress

træthed og depression i forbindelse med kræft og de nævner selv også

musikterapi som kan mindske ubehag ved symptomer så der er masser af muligheder

anvende alternativ behandling i langt højere grad end vi gør nu vi ønsker i alternativet

at have et mere helhedsorienteret blik på på sundhed og på behandling

og derfor mener vi at vi i langt højere grad

med de fem million kr der er bevilget

få sat nogle flere penge af

komme til at se lidt mere helhedsorienteret på det jeg lytter mig frem til at lige præcis den model vi foreslår her i dag er der ikke opbakning til men det glæder mig at der

et skridt videre og få kigget på

jeg bemærkede også at enhedslistens ordfører nævnte sundhedshusene

være interessant og vigtigt at se på hvad det egentlig er sundhedshusene rundtomkring i danmark tilbyder

god debat og jeg glæder mig til at vi

at befolkningen har en god tandsundhed det er også derfor at vi årligt bruger cirka fire milliard kroner af det offentliges budgetter på tandsundhed samtidig vil jeg

om at som en del af den daværende srsf regering var man sådan set med til at omlægge reglerne for

sf er jo nok også derfor bekendt med at man som regeringsparti er nødt til at prioritere de begrænsede midler

rådighed man kan så sige at da sf sad i regering valgte man i hvert fald at gå en vej hvor det kostede danskerne mere

indførte mere egenbetaling på

og endda også havde sundhedsministerposten de tiltag som sf nu ønsker at iværksætte

det offentlige omkring to hundrede og halvtreds million kroner ekstra

et seriøst bud på hvordan skal finansieres første del af beslutningsforslaget omhandler bedre tandpleje til unge sf foreslår at gøre forebyggende tandpleje gratis for de atten til fire og tyve årige

hvis vi kigger på den gruppe af unge mennesker som vi taler om ser vi at de godt nok er unge men de

dog over atten år de kan stemme til folketingsvalget de kan køre bil hvis de har taget kørekort de kan gifte sig de kan få børn kan en lang række andre ting

de skal lære at tage ansvar for sig selv og for eget

sørge for at de unge går til tandlæge

og jeg synes er en god grund til at vi i dag skelner mellem dem der er nul atten år og dem der er derover

må forvente at den enkelte tager når

også vigtigt at huske på at tandsundheden hos danske børn og unge generelt ligger på et meget højt niveau undersøgelser viser

at halvdelen af de atten årige aldrig har haft huller i tænderne

grundlæggende et rigtig godt resultat på tandsundhedsområdet i danmark

gode tandsundhed hos de danske unge lægges i høj grad i børne og ungdomstandplejen det er her rigtig mange børn og unge lærer om tandsygdomme de lærer hvordan man forebygger dem både gennem tandbørstning men også gennem sund livsstil god mundhygiejne og at man ikke spiser slik drikker sodavand hele tiden og dermed bader sine tænder i syre og sukker

i børne og ungetandplejen og som vi

i høj grad prioriterer netop for at få etableret nogle gode vaner når vi taler om at gøre det billigere for de unge at gå til tandlæge

at være opmærksom på at der allerede i dag findes en række særlige ordninger for de atten til fire og tyve årige unge mellem atten og fem og tyve år får i dag et øget tilskud på helt op til fem og tres procent til en række tandplejeydelser der gives for eksempel tilskud i forbindelse med diagnostiske grundundersøgelse og statusundersøgelse og til røntgenbilleder og tilskudsordningerne for unge koster i dag cirka hundrede million kroner for det offentlige det er altså et område som vi allerede i dag prioriterer højt og det bakker vi sådan set op om fra regeringens side derudover nævner sf at der er mange unge der falder fra

hvis vi kigger på data fra sundhedsdatastyrelsen

at andelen af unge der ikke går regelmæssigt til tandlæge ligger på omkring de her tre og tyve procent hvis man kigger på de øvrige aldersgrupper

at andelen af folk der ikke går regelmæssigt til tandlæge varierer fra omkring sytten procent til fem og tyve procent

adskiller sig væsentligt på det her punkt

andre aldersgrupper det kan måske tyde på at der er andre årsager end blot det økonomiske aspekt der har betydning for frafaldet

om man passer tandplejen eller ej blandt andet om de unge får sat tid af til det og om man prioriterer tandlægebesøget jeg synes også derfor det er positivt at regionerne og tandlægeforeningen er gået sammen om et initiativ der skal hjælpe de unge til at prioritere tandlægebesøget det initiativ som regionerne sammen med tandlægeforeningen har taget handler om at man regelmæssigt kontakter unge i alderen atten til tyve år som ikke har været til tandlæge derudover har tandlægeforeningen i samarbejde med en gruppe gymnasieelever lavet en facebookkampagne der skal minde de unge om at

noget vi fra regeringens side på nuværende tidspunkt ønsker at prioritere flere ressourcer

at sænke egenbetalingen i tandplejeordningen for socialt udsatte patienter borgere der kan benytte ordningen har i dag en egenbetaling på seks hundrede kroner årligt og herudover skal den del af borgerne der kan benytte ordningen betale fem og tredive procent af de udgifter der kommer ud over de seks hundrede kroner sf foreslår at borgernes egenbetaling nedjusteres til tre hundrede kroner årligt og at borgerne kun skal betale tyve procent af de udgifter

skal komme fra melder forslaget heller ikke noget om vi har i dag en række ordninger der giver mulighed for støtte til tandpleje også til den opsøgende tandpleje for socialt udsatte hvis vi kigger på lov om aktiv socialpolitik ser giver mulighed for at borgere der modtager integrationsydelse uddannelseshjælp eller kontanthjælp

to tusind og femten blev borgernes egenbetaling nedjusteret netop for at sikre at flere borgere ville benytte ordningen effekten af den nedjustering er netop nu ved at blive evalueret men vi ved endnu ikke om nedjusteringen har påvirket anvendelsen af ordningen regeringen ser derfor ikke nogen grund til at nedjustere egenbetalingen yderligere før vi overhovedet ved om den sidste nedjustering har haft effekt eller om

den vej man skal gå derudover er der i dag en række ordninger der sikrer støtte til tandpleje for visse grupper af udsatte borgere omsorgstandplejen sikrer bla

at borgere med fysisk eller psykisk handicap kan få støtte til tandpleje og via specialtandplejen kan borgere med sindslidelser og borgere der er psykisk udviklingshæmmede få støtte til tandpleje i regeringen prioriterer vi tandplejeområdet højt det er vigtigt at både unge og socialt udsatte borgere har en god

overordnet set i danmark og vi prioriterer også

i dag men det beslutningsforslag der ligger fra sf på nuværende tidspunkt

der ikke er en holdbar plan for finansiering

at ville hjælpe en gruppe af udsatte borgere mener vi sådan set ikke er

noget der på nuværende tidspunkt skal prioriteres

også betyder færre behandlinger på den lange bane jeg er selv af en generation hvor det ikke var helt unormalt at når man nåede tredive årsalderen

og folketingspolitikere før os

den forebyggende tandbehandling betyder at de fleste af os har egne tænder hele livet det er jo i virkeligheden det der er pointen med den forebyggende indsats når unge fravælger tandlægen og dermed risikerer en dårligere tandsundhed og at blive dyrere patienter anerkender ministeren så ikke at at forebyggelse betaler

jo forebyggelse spiller en rolle er jo derfor vi har børneomsorgstandplejen og det er derfor vi har børne og ungetandplejen som

fra regeringens side faktisk også har indført frit valg på det her område så man netop kan sikre de bedste ydelser og også en forebyggende tilgang sådan at børn får nogle gode vaner men vi mener

personligt ansvar og det personlige ansvar bliver alt andet lige desto større når man bliver myndig og når man sådan set også skal lære at tage vare på sig selv derfor spiller økonomien så vel som det

tandbehandlinger senere eller om man kan

ved simpelt hen at få plejet sine tænder i tide

enormt stigmatiserende så anerkender ministeren ikke at

og og dermed lagde op til at flere borgere også de unge skulle betale mere

måske skulle have lidt mere konsistens i den politik man fører vi ønsker at prioritere tandsundheden

personligt ansvar men der er

vi prioriterer sundheden også på tandområdet allerede

øgede brugerbetalingen det er ikke sandt nej det man gjorde var at man lagde det op til tandlægerne at vurdere om raske tænder skulle

kontrolleres hver sjette måned eller hver tolvte måned fuldstændig unødvendig overbehandling betalte man skattekroner for nu er det tandlægen der bestemmer hvornår man skal komme

ud fra rød grøn eller gul sige at du skal komme hver sjette måned kan ministeren bekræfte

steg det var en konsekvens af det forslag man

så når sfs ordfører siger at de unge skulle gå mere til forebyggende tandpleje

end den nedskrivning der var lagt op til fra den tidligere regerings side

højere egenbetaling det er jo konsekvensen af det forslag

øge brugerbetalingen nej borgerne sparede tid borgerne sparede penge

blevet tandlægens tandlægefaglige vurdering der

tolvte måned kan jeg ikke lige få ministerens kommentar en gang mere og

se om vi kan få en større sandhed ud af svaret end det der er givet både til min gode kollega

er i en gruppe hvor man ikke længere vil få tilskuddet

hvert halve år sådan som det også blevet indikeret lidt af sfs ordfører ja så vil det betyde en højere egenbetaling end det man har været vant til hvis man til gengæld ligger i

ministeren om den samme logik i så fald ikke

at gå til lægen eller hvorfor er der den forskel ifølge ministeren altså hvorfor er det at

har nogle steder hvor man kan sige at der kan være nogle ulogiske elementer hvorfor er der brugerbetaling på noget og ikke brugerbetaling på noget andet

er historisk betinget vi har en gratis børne unge tandpleje der har vi også en klar forventning om at der bliver lagt nogle gode vaner ind hvordan forebygger man hvordan børster man tænder hvordan er man egentlig

at opretholde en god mundhygiejne og tandsundhed når man så bliver

vi kan forvente et større personligt ansvar ligesom man

alle andre områder i samfundet når man er myndig er

nogle andre ting man skal tage et større personligt ansvar for

eller ikke koster penge det handler mere om at når man bliver voksen

følger der et personligt ansvar så meget desto større end hvis man

der hjælper en men jeg forstår bare ikke hvorfor

det er en begrundelse for så at afvise den tankegang der ligger her i forslaget om at man i højere grad sikrer at der er flere grupper i samfundet som får mulighed for

til gavn for de borgere som får den bedre tandsundhed men sådan set også til gavn for samfundet som sparer penge på sigt ved at vi sikrer

andel af de unge som ligesom ikke kom regelmæssigt til tandlægen så kunne jeg forstå bekymringen men tallene viser sådan set ikke at de unge har et andet besøgsmønster hos tandlægen end de lidt ældre har hvorfor

en prioriteringsdiskussion vil fastholde at jeg synes at man netop

hvordan det er vi prioriterer de midler vi bruger på

i danmark dem bruger vi på på børn og unge det synes vi er rigtigt det støtter vi op omkring men vi mener sådan set ikke at der er noget

peger på at de unge skulle være dårligere til at passe deres tandlægetid end end den generation der er lidt ældre

der ligger et personligt ansvar på det her område så vel som på andre områder for at man tager ansvar

dansk socialrådgiverforening og tandlægeforeningen og det de bemærker her er at konsekvensen af den

kan være at der er nogle der ikke

ud på arbejdsmarkedet selv om de i virkeligheden er

som har en utrolig dårlig

tandhygiejne det kan også være en konsekvens at at man har barrierer

der måske er marginaliseret på arbejdsmarkedet i dag og som vi ønsker

mine indledende bemærkninger men det man kan se i

til de ændringer der blev lavet af egenbetalingen tilbage i

ikke engang har evalueringen af om det er det der så får den her gruppe af borgere til at gå mere hyppigt til tandlæge eller om det er andre redskaber der skal til

gå den vej før man overhovedet ved om det er et redskab som har

kan være en problematik det er de tre ting de nævner

så tror jeg måske bare sådan i parentes bemærket at hvis man som tandlægeforening

privatpraktiserende tandlæger som tjener deres penge på at danskerne går til tandlæge

af udsatte borgere som er udsatte på det her område såvel

til når vi taler tandsundhed og der er

og ungdomstandplejen

også på verdensplan har været

opbygge en kollektiv

jeg er rigtig glad for at sf har

det her beslutningsforslag

socialdemokratiet har vi vedkendt os at vi har udfordringer på tandområdet

i forhold til de unge som stopper med børne og ungetandplejen

det andet led i beslutningsforslaget i forhold til de socialt udsatte som kommer til omsorgstandplejen eller

deres private tandlæge eller i højere grad

vi har en udfordring og det undrer mig lidt

ministeren fremlægger tal

unge falder ud af tandlægeordningen når de bliver atten år og selv skal til at opsøge en privat tandlæge og selv skal til at betale at ministeren siger at det nok cirka er det samme antal som i alle mulige andre aldersgrupper det kan godt være men sandheden

jo at de går fra at være hundrede procent dækket

kommer i børne og ungetandplejen og derfor er det et rigtig stort tab at der er mange der ikke

den model der skitseres her i beslutningsforslaget er den rigtige jeg synes også der er nogle mangler i forhold til økonomivurdering og andet men det vil vi meget gerne drøfte videre med sf og de øvrige partier i folketinget jeg kan sige

de ser unge der kommer i en alder af tre og tyve år fem og tyve år eller syv og tyve år

ikke har været til tandlæge siden de blev atten år og de har rigtig dårlige tænder

caries syreskader og andet altså rigtig

til at arbejde på i forhold til de socialt udsatte gjorde vi jo det da vi havde en rød regering at vi rent faktisk afsatte mange penge ministeren var også inde på den her pulje den har haft svært ved at blive brugt det har været rigtig svært at få lavet noget der er ubureaukratisk

de private tandlæger også løste opgaverne når der kom en socialt udsat som måske havde en svær tandpine så fik de lige løst problemerne som gav dem tandpinen men de kom aldrig tilbage og fik løst det

var den bagvedliggende årsag til tandpinen så her

og det er korrekt som det også blev sagt

de spørgsmål der blev stillet til ministeren at den dårlige

personer der måske i forvejen har ringe ringe

kan være med til at gøre at livet kan blive rigtig ulideligt og lige nøjagtig give

være på arbejdsmarkedet og måske føle

kan være sammen med andre mennesker så det punkt

vi også meget opmærksomme på i socialdemokratiet og synes også at vi skal fortsætte en drøftelse af

vi kan løfte det samlet set vil jeg sige at tandområdet

det mest uhyggelige eksempel på hvad brugerbetaling giver af social ulighed i sundhed

det er meget meget slående flere har sagt til mig i min rolle

politiker at jeg skal prøve at holde øje med når jeg går på gaden i forskellige dele af landet

borgerne umiddelbart har det er der tandlæger der

og der er en rigtig stor både social og også geografisk ulighed

ikke noget jeg selv har fundet på det var der en leder af et forsorgscenter der sagde til mig for nogle måneder siden at vi skal passe på med at vi ikke opbygger en hel masse nye tiltag på sundhedsområdet

skal nok fortælle dem hvilke tilbud der er

siger det samme lad os være der lad os yde omsorgstandplejen gratis uden økonomisk mellemværende til de mest socialt udsatte det tror jeg faktisk

med at sige at der er rigtig mange gode takter i beslutningsforslaget vi kan ikke støtte det som det ligger her men jeg håber at vi kan arbejde frem mod en fælles beretning

forklare at det vi gjorde var at vi fjernede en fuldstændig overflødig og unødvendig overbehandling på raske tænder

vi lavede et regelsæt så de selv samme tandlæger skal vurdere en borgers en patients tænder

og så er det op til tandlægen at bestemme om man skal komme hver tolvte måned eller hver sjette måned

venstre kan få det til at lyde som om vi har indført mere brugerbetaling håber jeg at jeg har kunnet

mindreudgifter på en hundrede og firs million kroner kroner årligt i to tusind og tretten og frem man altså sparet en hundrede og firs million

fra sundhedsområdet og brugte dem til

for pengene men man lønnede tandlægerne for at gøre et arbejde der var totalt unødvendigt de en hundrede og firs million kroner brugte den socialdemokratisk ledede regering på andre initiativer i

hvis jeg ellers kan argumentere imod det

kroner til tandpleje til socialt udsatte netop det initiativ som beslutningsforslaget her handler om at udvide og det vil jo sige at at den prioritering som

i stedet bruge det samme beløb på at sænke brugerbetalingen for den gruppe af befolkningen som kommer mindst hos tandplejen det er faktisk kun omkring

kom til tandplejen altså virkelig

den prioritering som vi foretog i fællesskab ved at flytte midlerne fra

der afspejler hele den politiske holdning her i folketinget og

kunne høre på sundhedsministerens indledende tale her

reducere den sociale ulighed i sundhed når det gælder tænder derfor håber jeg også at vi kan få lavet en beretning på det her beslutningsforslag

de partier der udgjorde regeringsgrundlaget inden vi fik en venstreregering kan komme på banen igen og gøre noget ved det her område for tænderne signalerer både social og geografisk ulighed

at tandsundheden bliver vi nødt til at gøre noget ved

de første kontrolbesøg hos en tandlæge

det synes vi i dansk folkeparti

på forebyggelse og tandpleje i folkeskolen

både for den enkelte og for samfundet

det blev faktisk hældt ned ad brættet

været med i det her spil i nogle år efterhånden

der gjorde at det blev dyrt for den enkelte dansker at gå til tandlæge

til tandrensning og nej altså har man ikke brug for en tandrensning

da det sidste man gør altså jeg får det selv og det er overhovedet ikke rart

paradentose og så bliver det endnu dyrere

at lønsumsafgiften blev højere ude hos den enkelte tandlæge og det vil sige at der blev regningen pålagt endnu et gebyr

at det er diagnostiske fund ved diagnostiske undersøgelser og for unge mennesker som er dem

skulle de betale to hundrede og fire kroner

er netop de nye kliniske retningslinjer som man også

tandlægerne skal udfylde

mener vi bliver nødt til at gå hele det her tandlægeområde

og flere mennesker der vender om i døren når de kommer til tandlægen

at vide hvad det vil koste

kigget på hele området og vi kunne godt tænke os at vi fik

man gør i andre lande i sverige og tyskland som vi har kigget på

kommer til tandlægen

vi kunne blive ved med at forebygge også efter de atten år

i regningen næste gang man kom

det nytter ikke noget at vi hjælper nogle af de socialt udsatte med at få nogle pæne tænder med kroner og så videre og så ikke bliver passet på dem det er penge ud af vinduet det der er vigtigt er at forebyggelsen hele tiden følger med uanset om vi taler om de unge

hvis vi bare siger

så passer de jo ikke godt nok på dem derhjemme

og sikre tandplejen sikre at at vi kommer ud og fortæller folk

har set nogle projekter der kørte over satspuljen og der mener jeg også

efter de var blevet stoffrie

arbejde og lige pludselig var med til at betale til skattekassen og være en del af det sociale

den indsats jeg tror altså de får meget mere tilbage igen ved at folk kommer

at arbejde så den betyder altså også noget

er det ordføreren der selv vælger at gå

mit spørgsmål var om man kunne kalde ordførerens eget ønske om hyppigere besøg hos tandlægen end det tandlægen anbefaler for øget brugerbetaling eller bare et spørgsmål om at ordføreren har et personligt tilvalg

jeg vil så sige at da jeg ventede mig blev tænderne

når kvinder er gravide og

dermed sparer statskassen jo penge

retten til at sige til patienten

skal komme hver sjette måned eller hver tolvte måned helt afhængigt af

god en tandsundhed man måtte have

det kan man vel næppe kalde øget brugerbetaling

jo støtteparti for regeringen så det er da nu dansk folkeparti skal komme med alle sine gode intentioner på tandområdet få dog det presset ind i finansloven få dog presset en hel gennemgang af tandområdet ind nu hvor

gøre noget for de unge vi kommer også

tyskland vi har faktisk en række forslag

slipper billigere ved at blive kategoriseret

over at det også

ordførertale kom ind på om det også betyder

forslag som jeg kunne tænke mig blev finansieret på den måde

til en lavere egenbetaling for socialt udsatte patienter og der tænker jeg

man selv lavede kontrolbesøgene der blev dyrere og så

finansieret jeg bakker op om forslaget om at vi skal gøre noget ved det

man ofte laver aftaler på altså at man kigger på hvad

på den lange bane hvis det er sådan at man sætter rigtigt ind nu at sætte rigtigt

for så at på den lange bane

jeg mener også at vi bliver nødt til at have nogle incitamenter for at de unge vender tilbage og at vi ikke bare bliver ved med at pakke dem ind i vat og bomuld bomuld de skal vide at der er et incitament

og ordføreren sagde til jyllands posten at man var positiv over for forslaget så hvis det der skiller os ad er et spørgsmål om hvordan man finansierer det så

ordføreren taler også om at der skal være noget med nogle incitamenter til at man kommer tilbage igen hvad mener

billigere eller gratis for unge under fem og tyve år at gå til

hele tandlægeregningen der skulle være gratis det er det forebyggende tandlægebesøg som vi også mener skal være gratis men vi kan godt lægge en incitamentsstruktur ind og sige kommer du til det her gratis forebyggende tandlægebesøg

et afslag i tandlægeregningen næste gang

i to tusind og sytten kan vi konstatere at det udsagn også gælder for sf

fået morgenkaffen galt i halsen første gang jeg læste beslutningsforslaget

to tusind og tretten hvor sf dannede regering med socialdemokraterne og det radikale venstre og

brugerbetalingen og nu altså fire år og et regeringsskifte senere

gratis

billedet stå et øjeblik

noget så ærgerligt som når et ungt menneske falder fra den regelmæssige tandpleje efter skiftet fra den kommunale til den private tandpleje efter det fyldte atten år de unge har generelt rigtig god mundhygiejne og få huller

af de atten årige aldrig haft et hul

en af de største succeshistorier i det danske sundhedsvæsen resultaterne af den forebyggende tandpleje til børn og unge for snart mange år siden

at jeg arbejdede i tandlægebranchen og var uddannet klinikassistent ja så lyste hendes ansigt helt op

hvis mundhygiejnen ikke er god ligesom det er vigtigt for ens almene sundhed at tænderne er i orden

det er derfor også rigtig fint at regionerne sammen tandlægeforeningen er gået sammen om at kontakte de unge som ikke af sig selv fortsætter hos en privatpraktiserende tandlæge når det kommunale tilbud stopper heldigvis

langt de fleste unge fleste unge at fortsætte hos en privatpraktiserende tandlæge og pop out patienterne antages at være cirka fire og tyve procent af en årgang

der følger forpligtelser med når man fylder

egenomsorg for nye perspektiver også når det handler om at passe på egne tænder fra venstres side anerkender vi at der

egenomsorg vi har tidligere også sammen med sf afsat midler via satspuljen til opsøgende og vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte og skal man tro evalueringen

når man for eksempel skal søge job netop jobfrekvensen er et bemærkelsesværdig styrket parameter for de

har deltaget i projekterne omkring øget tandsundhed herfra skal lyde en klar opfordring til kommunerne om at bruge de gode erfaringer fra satspuljeprojekterne og dele dem med andre

får bedre mulighed for at bidrage til vores fællesskab gennem et meningsfuldt job heldigvis

sådan i dag at ligesom unge får tilskud til tandpleje

også gode muligheder for at mennesker som er på kontanthjælp integrationsydelse eller uddannelseshjælp kan modtage tilskud til tandpleje

netop med det formål at flere ville gøre brug af mulighederne i venstre ser vi frem til evalueringerne og til at se hvilken konkret effekt det har

en del af forslaget via et ja man kan vel næsten kalde det imaginært økonomisk råderum fra finansloven og en del af forslaget via permanentgjorte satspuljemidler til efteråret skal vi igen forhandle satspuljer og det står i

hvad man vil bringe til torvs og fra venstres side drøfter vi naturligvis gerne alle forslag venstre kan ikke støtte forslaget

det altså tid til at gå til tandlægen baggrunden for det initiativ

af de tyve årige ikke havde været

tandlæge siden de forlod børne og ungdomstandplejen er ordføreren ikke enig med mig i

og meget meget dyrt problem for de unge og for samfundet på den lange bane at de unge

sagde i min ordførertale at man passer på sine tænder hele livet igennem

gulerod i farten hvis det er det man har lyst til og at man ovenikøbet kan tygge den selv

videreføre børne og ungdomstandplejen som de unge jo

fire og tyve procent af de unge der ikke har været til tandlægen og på den måde ligner de alle andre men hvis sf sidder inde med den viden synes jeg da at det var en løjerlig beslutning at tage at hæve brugerbetalingen

det brugerbetaling at en borger slet ikke skal gå til sin tandlæge for at få lavet kontrol og rensning fordi tandlægen siger dine tænder er så sunde at det vil være helt overflødigt at du kommer her hvert halve år

det er jo altså et tandlægebesøg som slet ikke bliver afviklet og derfor skal borgeren jo heller ikke betale noget for at komme der

at komme til et tandlægebesøg som man altså ikke afvikler fordi tandlægen har sagt at det er unødvendigt og at det ville være

det gjorde man på tandområdet på trods af at man jo kom med et udspil der hed tryghed om sundhed hvor man faktisk havde en lille pind

sophie hæstorp andersen som jo er regionsrådsformand her i region hovedstaden var også ude i marts to tusind og femten at foreslå at man skulle hæve brugerbetalingen på hospitalerne

fra de socialdemokratiske initiativer og forslag som peger i den stik modsatte retning jeg synes bare det ville klæde socialdemokratiet at

ja de hævede brugerbetalingen i sundhedsvæsenet på trods af at de tidligere lagde et forslag

den tidligere regering og derfor kunne det være interessant at høre om man

planer om at ændre reglerne eller hvordan det egentlig forholder sig

forbundet med hvordan vi

set fra venstres side villige til at har vi sagt før og det mener vi sådan set stadig væk at man man

anderledes det der er vigtigt for os i venstre er at det ikke bliver dyrere at være dansker

den tidligere røde regering som bestemt ikke holdt sig tilbage

to elementer dels et forslag om at atten til fire og tyve årige skal have adgang til et

dels et forslag om at sænke egenbetalingen for de socialt udsatte som er omfattet af en ordning vi lavede for efterhånden fire år siden som gør at man får et større tilskud til sin tandbehandling hvis man

jeg synes det er rigtig vigtigt at vi diskuterer brugerbetaling på tandområdet

også i høj grad her på tandområdet det er en ulighed som vi ser på to forskellige fronter

rammer dem som har en sygdom i tænderne det er for eksempel de patienter

har paradentose som får meget store udgifter

har brug for medicin som giver den bivirkning at

vi ved feks at der er nogle borgere med psykiske lidelser

som gør at de har nogle rigtig store udgifter

eller eller studerende som

er en udgiftspost til tandsundhed

det er altså de her to grupper som i særlig grad

når det gælder tandsundhed derfor synes jeg det

det min holdning og enhedslistens holdning at vi bør arbejde for at tandsundhed i

sygesikringen på lige fod med resten af vores

jo mere vi kan høvle af den brugerbetaling jo bedre

særlig sjældne medfølgende sygdomme som gjorde at nogle endte med tandlægeregninger helt oppe

sænkede også brugerbetalingen meget markant for

anfald lige såvel som vi altså lavede det her

vi har hørt i dagspressen handler om kapitalbeskatning det synes vi

gerne diskutere andre

et flertal her i folketinget besluttede

sænke for nogle år siden

at tage den afgift tilbage og bruge pengene på tandsundhed

bundlinjen er at vi er positive

kroner om året alene på tandsundhed og de unge mellem atten og fem og tyve år får i dag op til fem og tres procent tilskud til en række tandplejeydelser

forskellige beslutningsforslag i den her forsamling virkelig har formået at give den som julemand

socialistisk folkeparti har i indeværende samling blandt andet foreslået små en

milliard kroner til at afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen

til de ældre tusind nye medarbejdere til skat otte hundrede million kroner til øget udviklingsbistand penge til seniorførtidspensioner og i dag altså to hundrede og halvtreds million kroner

i en verden hvor man ikke behøver at prioritere hvis vi svømmede i penge herinde ville det slet ikke være noget problem men det er altså bare ikke tilfældet og liberal alliance kan desværre ikke støtte forslaget det skal bemærkes at de ordninger har i dag betyder at danske børn og unge generelt har en god tandsundhed undersøgelser viser at halvdelen af de atten årige aldrig har haft huller i tænderne når de kommer ud af børne og ungdomstandplejen og data fra sundhedsdatastyrelsen viser derudover at

er begrænset hvor mange unge der i perioden to tusind og elleve til

overgangen til privatpraktiserende tandlæge andelen på omkring tyve til fem og tyve

altså ikke i særlig grad for unge herudover har regionerne og tandlægeforeningen iværksat et initiativ der har til formål at forhindre at unge patienter dropper ud af tandplejesystemet initiativet går ud på at regionerne regelmæssigt kontakter unge i alderen atten til tyve år der ikke har været til tandlæge

orientering om vigtigheden af at gå regelmæssigt til tandlæge desuden er der via gældende lovgivning en række ordninger hvorigennem visse grupper af borgere kan få tilskud til tandpleje via omsorgstandplejen samt specialiserede tandplejetilbud til blandt andet sindslidende og psykisk udviklingshæmmede

kan man jo blive nødt til at skulle bruge de nødvendige midler til

gå til tandlæge men

så ikke også grund til at kigge på om man skulle forlænge den periode hvor der er gratis

falder ud af tandlægeordningen så

færre unge der går til tandlæge end der er i resten af befolkningen så det lader jo ikke til at det er prisen der er det afgørende det

prioritering det kan være at man ikke får

ikke til at det er prisen eller tilskuddet som

siden de forlod børne og ungdomstandplejen

at det var på grund af prisen så

lette arveafgiften og skatten og sådan er vi jo forskellige som partier

alt ordføreren sige at vi er enige om at sundhed for tænder er vigtigt

al mulig anden kernevelfærd meget meget højt

at man hjælper de mest udsatte borgere endnu bedre end man gør i dag og for at få råd

gang i væksten og vi altså ikke hvis vi bliver ved med at have

at have dårlige tænder

have dårlig tandhygiejne jeg nævnte også tidligere at at socialrådgiverforeningen har været i foretræde herinde

det kan være svært eller hæmmende af danne sociale netværk hvis man har dårlige tænder og dårlig tandhygiejne

underviste på en erhvervsskole inden jeg kom her i folketinget

det var ret alvorligt for ham

at han brækkede kæben jeg kan ikke huske det præcist men det var en meget alvorlig ting og en meget alvorlig ulykke for ham og det ville koste ham rigtig rigtig mange penge at gå til tandlægen og få repareret sine tænder så han var nødt til at gå på tandlægeskolen når når de

nogle som ham det betød så at han fik et utrolig højt fravær

service som tandlægeskolen kunne stille til rådighed for ham

et eksempel på at unge kan have store problemer

det ondt og var smertefuldt men det

derfor er det et vigtigt forslag som

sf kommer med i dag og derfor har socialrådgiverforeningen

beslutningsforslag i aarhus har de tidligere haft succes med opsøgende tandteams i forbindelse med

unge mulighed for at gå til skoletandlæge efter at de er gået ud af skolen altså en slags efterværn kan man kalde det

tandlægeområdet det synes jeg også er en god idé i alternativet

arbejde for fri og lige adgang til alle ydelser i det danske sundhedsvæsen og i dag er der jo som bekendt en lang række ydelser der er omfattet af brugerbetaling herunder

tandlægebehandling og så videre vi mener derfor at forslaget er et skridt i den rigtige retning og jeg håber

er med i forslaget vil kunne blive kigget nærmere på så det glæder

til beslutningsforslaget herfra

børn og uddannelse og derfor vil vi bruge pengene på flere pædagoger og bedre uddannelsesmuligheder før noget andet

det allervigtigste for os er at alle børn får en chance for at vælge deres fremtid uanset hvilke forældre de er vokset op med jeg ønsker heller ikke allerede nu at binde mig

hvad vi skal bruge pengene på i efterårets satspuljeforhandlinger vi arbejder for at omlægge satspuljen

den i højere grad bliver investeringer i få store omlægninger så vi lykkes med at forebygge og jo også med at lave økonomiske modeller som gør det muligt at investere forebyggende det er vi i fuld gang med med den

investeringsmodel søm som jo ikke bare skal være noget jeg kan bruge men

kan høre på dansk folkepartis ordfører skal være en model som er så stærk at man slet ikke kan undgå

at indføre lavere egenbetaling for tandpleje i ordningen for socialt udsatte jævnfør § to og firs a i lov om

samt tilskud til social

vil være forbundet med betydelige merudgifter sf anslår udgiften til omkring

har generelt en god tandsundhed undersøgelser viser at halvdelen af de atten årige aldrig har haft huller i tænderne når de stopper i den kommunale børnetandpleje oplysninger fra sundhedsdatastyrelsen viser at det er begrænset hvor mange unge der reelt dropper ud af tandplejesystemet når de overgår til privat praktiserende

som ikke regelmæssigt går til tandlægen og den procentdel findes stort set i alle aldersgrupper

år kan man stemme til folketingsvalget man kan tage kørekort man kan køre bil man kan optage diverse lån man kan gifte sig og så videre

hvor man er myndig og man selv kan bestemme det er en alder hvor man skal lære at tage ansvar for sig selv og for sit eget liv herunder også at gå til tandlægen som forældre har vi også et ansvar for at vi via opdragelsen af vores

for at børnene lærer om god tandsundhed og går til tandlægen regelmæssigt det kan ikke være det offentliges ansvar at sørge for det længere efter at de unge er fyldt atten år og er blevet myndige de unge mellem fem og tyve og syv og tredive år går til tandlægen med nogenlunde samme regelmæssighed som dem under

man kan jo så spørge hvorfor skal vi så ikke også betale for den gruppe op til de syv og tredive år og sådan kan man jo blive ved

et tidspunkt og når man er blevet myndig er det et passende tidspunkt

at de unge atten til fem og tyve årige

på op til fem og tres procent til en række tandplejeydelser så gruppen her er prioriteret i forhold til udgifterne ved tandlægebesøg op til de fem og tyve år for konservative er det vigtigt at befolkningen har en god tandsundhed i dag har vi ordninger som hjælper de borgere der kan have vanskeligt ved at betale tandlægebesøg for i lov om aktiv socialpolitik er der mulighed for støtte til tandpleje til borgere som har svært ved at betale tandlægeudgifterne i to tusind og femten blev egenbetalingen nedjusteret

effekten af nedjusteringen bliver nu evalueret og evalueringen forventes klar til efteråret konservative afventer resultatet og når det foreligger er vi åbne for en drøftelse af det i forhold til de borgere som af forskellige årsager har svært ved at benytte det almindelige tandlægetilbud findes der ordninger som omsorgstandplejen og specialtandplejen som støtter at også den gruppe kan komme til tandlægen på baggrund af de opridsede muligheder for at holde en god tandsundhed som allerede forefindes i dag samt at forslaget fra sf vil medføre betydelige merudgifter kan konservative ikke støtte

den stærkeste far så tænker jeg alligevel at

at tage sig af den forebyggende tandbehandling

gode tænder har stor betydning for vores sundhed at kunne tygge sin mad har betydning for fordøjelsen og derfor også for vores evne til at optage vigtige næringsstoffer fra den mad som vi spiser vi skal ikke mange generationer tilbage før det mere var reglen end det var undtagelsen at

ikke en optimal løsning et gebis kan være svært at få til at sidde ordentligt fast og det forringer også nydelsen ved at spise og det giver ofte problemer

at tale og så videre og så videre heldigvis har vi haft fremsynede politikere før os som med langsigtede planer har æren for at langt flere ældre i dag har deres egne tænder det er sket

systematisk tandpleje til børn og unge som har givet gode vaner i voksenlivet men stigende priser og lavere indkomster for visse befolkningsgrupper har desværre også medført at vi risikerer at tabe den vigtige forebyggende indsats på gulvet flere og flere unge opgiver helt at gå til tandlæge

altså alle alarmklokkerne burde ringe for ud over de sundhedsmæssige problemstillinger der følger af dårlige tænder så er dårlige tænder også stigmatiserende og kan være en direkte årsag til at borgere mister fodfæste på arbejdsmarkedet en række kommuner har for længst indset at det

er det også både klogt og forudseende at sætte tidligt ind det er derfor vi

de unge og sikrer de unge gratis tandpleje som kan forebygge senere følger af dårligt vedligeholdte tænder erfaringerne viser jo tydeligt at de gode vaner holdes ved lige når de unge efter endt uddannelse får lidt flere penge på lommen

samtidig bakke op om de kommunale erfaringer med tilskud til tandpleje og behandling til socialt udsatte borgere

behandlet flere alvorlige tandproblemer i tide jeg lytter mig til at

måske kunne komme på tale at vi kunne lave en fælles beretning i udvalget så jeg ser frem til

at svaret på bedre tandsundhed var

den gode løsning var en stigning på en hundrede og fem og firs procent i brugerbetaling til i dag to tusind og sytten

for at det er dem der rent faktisk har behovet der også får behandlingen

faktum at god forebyggelse også betyder at vi får færre udgifter på den lange bane til tandbehandling så samlet set var det ikke

to hundrede og fire kroner altså en

en øget brugerbetaling jeg kan bare sige det igen prisen steg fra en og halvfjerds kroner til to hundrede og fire

af den størrelse kan man da i

øget brugerbetaling så kan man omlægge nok så meget men et prishop fra en og halvfjerds kroner til to hundrede og fire

bedre af at vi diskuterer hvem der har gjort hvad vi skal diskutere hvad det er vi kan gøre for det er et faktum at regionerne sidste år konstaterede at næsten halvdelen

at de forlod børne og ungdomstandplejen det synes jeg er et problem som vi har mulighed for at gøre noget ved i fællesskab og derfor har jeg også glædet mig over de mange positive tilbagemeldinger i forhold til

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den trettende maj to tusind og sytten vi går over til begrundelsen for forespørgslen jeg giver ordet til ordføreren for forespørgerne fru liselott blixt dansk folkeparti

patienter med nedgroede negle med neglebøjle og patienter med arvæv når vi nu ser

at sidestille med patienter med psoriasisgigt begge er gigtsygdomme som er inflammatoriske det vil sige at det er betændelsesagtige gigtsygdomme

psoriasisgigt er en inflammatorisk autoimmun gigtsygdom det vil sige at den betændelse man har i sine led skyldes ændringer i immunsystemet

samme smerter de samme deformiteter derfor kan

ikke er omfattet af samme tilskudsordning vi ønsker derfor i dansk folkeparti at få en debat om hvordan vi kan sidestille disse to grupper

psoriasispatienters mulighed for at få tilskud til fodbehandling og om jeg vil arbejde på at sidestille disse patienter med leddegigtpatienter så de kan opnå tilskud til behandling via den offentlige sygesikring

første del af spørgsmålet nemlig hvad jeg kan oplyse om psoriasispatienters mulighed for at få tilskud til fodbehandling i henhold til sundhedsloven yder regionsrådet tilskud til behandling hos fodterapeut efter lægehenvisning de persongrupper der kan henvises fremgår af bekendtgørelse om tilskud til fodbehandling i praksissektoren her fremgår det

at gruppe en sikrede og gruppe to sikrede personer efter lægehenvisning har ret tilskud til behandling hos fodterapeut hvis de ifølge lægelig diagnose har fået konstateret 1 sukkersyge og

afledt behov for fodbehandling 2 nedgroede tånegle 3 arvæv efter strålebehandling eller 4 svær leddegigt de nærmere vilkår for fodterapibehandling som for eksempel henvisningskriterier ydelser krav til fodterapeuten med videre fremgår af overenskomsten mellem regionernes lønnings og takstnævn og landsforeningen af statsautoriserede fodterapeuter formålet med at yde tilskud til fodterapeutiske ydelser varierer fra patientgruppe til patientgruppe

og for gruppen af personer med leddegigt drejer det sig om nedsat funktionsevne i blandt andet hænder som gør at de ikke selv kan klare opgaven diabetespatienter får fodterapi for at der ikke skal komme alvorlige komplikationer som for eksempel fodsår og i værste tilfælde amputationer helt overordnet kan jeg oplyse at psoriasispatienter har mulighed for at få tilskud til fodbehandling hvis de ifølge lægelig diagnose har fået konstateret sukkersyge nedgroede tånegle arvæv efter strålebehandling

altså ikke i dag opnå tilskud til behandling via den offentlige sygesikring hvis man udelukkende har psoriasis

om jeg vil arbejde på at sidestille psoriasispatienter med leddegigtpatienter så de kan opnå tilskud til behandling via den offentlige sygesikring psoriasis er en kronisk hudsygdom som kan skabe meget store gener

der findes en række forskellige former for psoriasis og sværhedsgraden varierer fra person til person nogle personer er måske end ikke klar over at de

rigtig hårdt ramt psoriasis ledsages hos cirka ti procent af en særlig form for gigt psoriasisgigt og ved svær psoriasis er forekomsten af gigt cirka tredive procent

så stille spørgsmålet er fodterapi så den rigtige behandling ja det kan det måske være for nogle psoriasispatienter men ikke nødvendigvis for alle psoriasispatienter og hver gang

skal vi selvfølgelig være opmærksomme på at det koster økonomisk men vi skal selvfølgelig også være i besiddelse af en faglig begrundelse for hvorfor netop den nye gruppe skal være berettiget til tilskud der findes ikke på nuværende tidspunkt et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at lade patienter med psoriasis være omfattet af tilskud til behandling hos fodterapeut men jeg ved at den tidligere sundhedsminister i slutningen af sidste år har haft sundhedsstyrelsen til at vurdere emnet

forbindelse oplyste styrelsen at fodterapi

mennesker med psoriasisgigt kan have de samme

som mennesker med svær leddegigt og det er vel egentlig også baggrunden for forespørgslen i dag

ligestilles med gruppen med svær leddegigt den vurdering der lå da den tidligere sundhedsminister spurgte var dog at det alene gælder psoriasispatienter med psoriasisgigt i en grad

giver svære ledsymptomer og sundhedsstyrelsen oplyste i samme forbindelse at der ikke var foretaget en systematisk søgning for at afdække om der eksisterer evidens for fodterapeutiske indsatser til patienterne med psoriasisgigt det var derfor på daværende tidspunkt på baggrund af sundhedsstyrelsens vurdering opfattelsen at der ikke var et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at overveje at lade

som indsats til patienter med psoriasisgigt og jeg synes også der er behov for at sundhedsstyrelsen vurderer størrelsen af gruppen af patienter der har psoriasisgigt i en grad hvor der er svære ledsymptomer jeg mener også det er vigtigt at vi får undersøgt hvilke udgifter der vil være forbundet med at ligestille den gruppe af patienter med patienter med svær leddegigt og have beskrevet hvilke fodterapeutiske ydelser der er fagligt relevante for den patientgruppe såvel som for lignende grupper jeg mener det vil give os et mere oplyst grundlag at diskutere emnet på

i hvert fald som sundhedsminister gerne lægge op til at vi får sundhedsstyrelsen til fagligt at kvalificere debatten yderligere fordi der som der også

er nogle af de her ting der kan forekomme ulogiske når man kigger på de symptomer og funktionsnedsættelser som grupperne har

jeg håber vi i fællesskab kan få kvalificeret grundlaget så vi kan tage en nærmere debat om

symptomer var ledhævelse og feber som atten årig

sideløbende med gigtsymptomerne opstod der neglepsoriasis anne måtte forlade arbejdsmarkedet i nitten ni og firs

konsekvenserne af at leve med psoriasisgigt har for anne betydet tab af knoglemasse fejlstillinger i led og kraftigt nedsat bevægelighed psoriasissen bevirker at neglebånd og negle mangler der forekommer ligeledes psoriasissår på hænder og fødder anne får sine fødder behandlet hos en fodterapeut dels har hun grundet indskrænket bevægelighed i både hænder og fødder ikke mulighed for selv at nå sine fødder dels kræver det særlig ekspertise at klippe neglene så der ikke opstår en infektion

anne får en infektion betyder det at hun øjeblikkelig skal stoppe med sin biologiske medicin der er altafgørende for hendes velbefindende

en enkelt historie om anne

mange forbinder det med en hudsygdom med en tør og skællet hud men ikke ret mange ved at man også kan

i knogler og led som tidligere nævnt er det en inflammatorisk autoimmun gigtsygdom og det vil sige

en betændelse i leddene som ikke skyldes bakterier men ændringer i immunsystemet normalt

immunsystemet for at danne antistoffer som skal bekæmpe betændelsen men når man har psoriasisgigt retter immunsystemet sig mod kroppens egne celler

opstår en kronisk betændelse i et eller flere led og sener omkring tredive procent af alle der har psoriasis udvikler på et tidspunkt psoriasisgigt symptomerne udvikler sig ofte over længere tid med smerter hævelse ømhed og

og de mellemste og yderste fingerled men også andre led og sener kan blive ramt som nævnt er symptomerne ofte asymmetriske og det vil sige at betændelsen for det meste ikke optræder i samme led på højre og venstre side jeg har tidligere stillet spørgsmål til sundhedsministeren

og sundhedsstyrelsen og sundhedsstyrelsen svarede også at der netop er paralleller til leddegigt da sygdomsbilledet meget ligner hinanden patienterne får nedsat funktionsevne i form af smerter fejlstilling og nedsat mobilitet mange patienter får specifikke smerter og deforme fødder som kræver professionel behandling herunder fremstilling af specielle indlæg til fodtøjet og derfor er det man undrer sig over at vi har

der ligner psoriasisgigt meget men at sygdommene ikke er sidestillet

tilskud til fodterapeut

undersøge sagen nøjere

folketingssalen kan være fælles om

socialdemokratiet dansk folkeparti venstre enhedslisten liberal alliance radikale venstre socialistisk folkeparti alternativet og det konservative folkeparti der er med i

at psoriasispatienter med psoriasisgigt har en lidelse der kan resultere i store gener smerter hævelse og funktionsnedsættelse i de led og sener den rammer folketinget bemærker at sundhedsstyrelsen tidligere har oplyst at tilskud til fodterapi kan være relevant for gruppen af psoriasispatienter med svær psoriasisgigt hvor lidelsen medfører begrænset eller tabt funktion disse patienter kan sidestilles med patienter med svær leddegigt der er omfattet af ordningen folketinget ønsker at sundhedsstyrelsen vurderer størrelsen af gruppen af patienter der har tilstanden i en grad hvor der er svære ledsymptomer samtidig ønskes en vurdering af hvilke udgifter der er forbundet

at sidestille denne gruppe patienter med patienter med svær leddegigt ligeledes ønskes en beskrivelse af hvilke fodterapeutiske ydelser der er fagligt relevante for denne patientgruppe og endelig ønskes det at der redegøres for eventuelle øvrige patientgrupper hvor der fagligt kan argumenteres for tilskud

tage udgangspunkt i de patienter der har fået psoriasisgigt også kan lade sundhedsministeren kigge på andre sygdomsgrupper som måtte have det samme

spørgsmål og ministeren svarer som ministeren har gjort til sundheds

ikke har et system som lidt mere af sig selv lidt mere proaktivt tager ting op jeg er en lille smule irriteret over at

det her emne når sundhedsstyrelsen i og for sig har svaret ministeren og folketingets sundheds

hvor psoriasispatienter har den samme funktionsnedsættelse som andre sygdomsgrupper som altså er med i bekendtgørelsen af hvem der kan få tilskud nu tager vi

men lad det være et signal til sundhedsministeren om at prøve

det her drejer sig om patienter og vi ønsker her fra folketingssalen

have et sundhedsvæsen som

for hjælp til at passe deres fødder vi ved hvor galt det kan gå ved diabetespatienter

amputation og andet til følge vi ved hvor galt det kan gå hvis man har så dårlig en motorik enten i sine hænder eller i sine ben at man ikke kan komme ned til fødderne og pleje

nedgroede negle noget så banalt som en nedgroet negl kan jo immobilisere og isolere patienter fuldstændig og det kan også få alvorlige

sundhedsministeriet til at respondere på det sundhedsstyrelsen siger og så synes jeg vi i den politiske sammenhæng må prøve at drøfte

en lægehenvisning og en lægefaglig vurdering der

det ene element det andet element er jo

kan få tilskud eller ej jeg vil gerne have at vi måske kan nå så langt at vi kan få lavet en smidiggørelse af det her for jeg tror at borgerne står fuldstændig uforstående

i og for sig er fuldstændig den samme

jeg tror at en debat som den

i dag også kan være med til at sende et signal til patientorganisationer

at vi ikke har fået gjort gjort opmærksom på lige nøjagtig vores lignende eller identiske problemstillinger

supplere vedtagelsesteksten på den måde er med til at sende et signal

vi gerne fra samtlige partier i folketinget vil være med til at kigge på hvordan vi kan lave en smidiggørelse

taler på vegne af det konservative folkeparti

af psoriasisgigt er alvorligt og i mange tilfælde er mennesker med psoriasisgigt voldsomt plaget af smerter og bevægeligheden i de enkelte led kan være kraftigt reduceret det hæmmer naturligvis den enkeltes mulighed for bevægelse og muligheder for at leve det liv som man ønsker at leve i venstre er vi optaget af danskernes sundhed og af at sikre et godt sundhedsvæsen som imødekommer de behandlingsbehov som danske patienter har der er mange hensyn at tage både til små og store patientgrupper nogle behandlinger kan man opnå tilskud til og andre behandlinger må man som patient selv bekoste det er ikke altid at man kan forklare hvorfor en given behandling er tilskudsberettiget eller ikke er

handler det om evidens og andre gange om tradition i dag er det sådan at mennesker med diabetes og svær leddegigt kan opnå tilskud til behandling hos en fodterapeut der er god evidens for at de behandlinger har en effekt hvad angår psoriasispatienter er billedet et lidt andet for psoriasis kan have mange ansigter og flere sværhedsgrader som det fremgår af vedtagelsesteksten som dansk folkepartis ordfører

har sundhedsstyrelsen tidligere oplyst at tilskuddet til fodterapi

funktionsevnebegrænsninger som mennesker med svær leddegigt for os i venstre giver det god mening at vi ser på gruppen af psoriasispatienter med svære ledsymptomer med friske øjne og får et overblik over hvor stor patientgruppen er og hvilken økonomi der skal til for at understøtte et eventuelt tilskud til fodbehandling fra venstres side er vi glade for at vi alene sidste år sammen med dansk folkeparti løftede sundhedsvæsenet med to milliard

og en prioritering som sender et stærkt signal til danske patienter om at vi i venstre prioriterer danskernes sundhed venstre og konservative som jeg jo også taler på vegne af kan bakke op om det vedtagelse som dansk folkepartis ordfører tidligere

er der jo heller ikke de store uenigheder at diskutere jeg vil sige tak

for at drive den her sag fremad

afhænger for mig at se først og fremmest af en faglig vurdering hvis det er sådan at patienter med psoriasisgigt lider af sammenlignelige problemer som patienter med leddegigt og at fodterapi har en lignende klinisk værdi

selvfølgelig være en ligestilling men hvorvidt det er tilfældet har jeg personligt meget svært ved at tage stilling til så jeg synes derfor at det er en god idé at sundhedsstyrelsen ser på det og kommer med en vurdering

kigget på den her gruppe af patienter

jeg vil heller ikke sige så meget mere end det der er blevet sagt

det er ret tydeligt at vi alle sammen er enige i at der skal gøres noget og vi har været sammen om en vedtagelsestekst

vi generelt af den opfattelse at vi skal søge at afhjælpe følger af sygdom med henblik på vigtig forebyggelse for det er et faktum at jo bedre forebyggelse jo lettere er det altså at leve med en kronisk sygdom

altså også god samfundsøkonomi i den forebyggende indsats sygdommen kan være svært invaliderende særlig for de psoriasispatienter som også får psoriasisgigt og dermed risikerer at få problemer med mobiliteten det giver derfor mening at bakke op om forslaget til vedtagelse

som pålægger regeringen at komme med forslag til løsninger som sikrer patienter med psoriasisgigt tilskud til fodbehandling

patientgrupper på samme måde kan have behov for at vi i folketinget ser på mulighederne for tilskud til fodbehandling men jeg anerkender også at det ikke er det som forespørgselsdebatten handler om men glæder mig blot over at det trods alt er et element i vedtagelsesteksten sf bakker derfor i første omgang op om

de samme muligheder som patienter med svær leddegigt som jo i dag kan få tilskud

risikerer vi jo at komme i en situation hvor det er dem der råber højest

så også er dem der pludselig får flest

et stærkt prioriteringsinstitut som jo fagligt kan være med til at vurdere og som kan tage teten

jeg tænker at det jo ikke nødvendigvis vil være den rigtige løsning at det er sundhedsministeren der sådan som person skal være den der tager enkeltsager op men at det er en

der skal kigges nærmere på jeg vil umiddelbart herefter bede sundhedsstyrelsen om at kigge mere systematisk på den faglige viden der er

at kigge på hvor mange vi taler om når vi taler om en afgrænsning

i høj grad bærer forespørgselsdebatten

skal være omfattet af ordningen med tilskud til fodterapi

et mere oplyst grundlag at

politisk set på det her

set den radikale ordførers

peger på at der

er jo netop fordi det er fagligheden der er bærende

om om det er den ene eller den anden gruppe det tror jeg sådan set er vigtigt også bliver understreget i den her sammenhæng

ind i det jeg er enig med den socialdemokratiske ordfører i at

er en skævvridning burde have en sundhedsstyrelse der gik ind og

forslag til politikerne om hvad man

bestemt diagnosegruppe op en patientgruppe op

altså sagt at det skal vi ikke gøre alligevel går vi ud flere gange og laver kræftpakker og tager kræft mere alvorligt end mange andre

de andre sygdomme som også kæmper

have lige så vanskeligt ved at komme igennem

psoriasispakker

at vi selvfølgelig kigger på på alle sygdomsgrupper og var handlingsplaner og pakker på alle diagnoseområder det er så en af grundene til at vi engang imellem må tage et trin ad gangen jeg er glad for at vi nu er blevet enige om at kigge på

vi har mennesker der er halvsidigt lammet som ikke kan komme ned

smerter når vi taler om gigt

kigge på men vi ved jo også godt at vi har én pose penge og en gang imellem

og jeg ser frem til at

når vi får svaret fra sundhedsstyrelsen når ministeren kommer med

vi gerne tilvælge nogle opgaver i den takt

råd til det i sundhedsvæsenet et prioriteringsinstitut

så på det vi var i norge og se på

som kan være med til at sige at her er en gruppe som vi ikke har behandlet godt nok eller

være klogere at gøre det på den her måde end på den her

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den tredivete maj to tusind og sytten vi starter med begrundelsen og jeg giver ordet

fordi vi gerne vil undersøge om der er en mulighed for at få regeringen til at tage nogle skridt i forhold til at anerkende den danske stats medansvar for thalidomidskandalen som den nu fandt sted i danmark og eventuelt give en kompensation til de nulevende danske thalidomidskadede netop med baggrund i det der fandt sted for halvtreds år siden det her er en af verdens største lægemiddelskandaler den største i moderne tid

et lægemiddel som blev opfundet af et lægemiddelfirma i vesttyskland som hed chemie grünenthal og som spredtes til andre lande og blev solgt under forskellige navne i danmark blev thalidomid solgt under to forskellige navne og i danmark som i andre lande hvor der blev solgt thalidomid

var myndighedernes ageren ikke noget som vi kan være stolte af i dag i stedet for at handle hurtigt da den grufulde sandhed gik op for myndighederne fortiede de skandalens omfang og imens blev gravide kvinder

ved med at spise piller som skadede deres ufødte børn der anslås at omkring titusind børn blev født med fosterskader i perioden fra nitten

syv og halvtreds til nitten tre og tres på verdensplan

er det blevet anslået at der må være født omkring tyve thalidomidskadede børn her i danmark mange af disse børn er formentlig døde som ganske små på grund af omfanget af deres skader

er overlevende det er dem den her forespørgsel i dag handler om skal den danske stat anerkende at den har et medansvar for den del af thalidomidskaden

og katastroferne som udspillede sig på dansk jord og skal man give en kompensation for de mange år som de seks nulevende danske thalidomidskadede hvoraf

siden de som små blev født med de her skader det er forespørgslens er forespørgslens ramme

smerte og lidelse jeg vil også gerne udtrykke min dybeste medfølelse og sympati for både de berørte personer og for deres familier som i ved

der tale om en sag der tager sin begyndelse i slutningen af nitten halvtredserne og i starten af nitten tresserne der er tale om gravide kvinder som var uvidende om at de lægemidler de tog kunne være skade for deres fostre

danmark i slutningen af nitten halvtredserne og starten af nitten tresserne var der gravide kvinder der tog lægemidlet thalidomid i den tro at det ville hjælpe mod de

de havde under graviditeten

at lægemidlet i stedet for at hjælpe gav deres fostre alvorlige og uoprettelige skader jeg har meget stor forståelse for de skadelidtes situation og jeg anerkender fuldt ud både de konsekvenser deres fysiske skader har haft for deres liv og deres hverdag og de psykiske følger der er påført dem deres mødre og deres familier livet som thalidomidskadet har ikke været og er ikke let og de fleste af de skadelidte må derfor fortsat leve med følgerne hver evig eneste dag som barn har mange af dem været igennem smertefulde operationer langvarige og mange hospitalsindlæggelser og de har lært at skulle leve med at de har skilt sig ud skilt sig ud hele livet

nogle har måttet leve deres liv på institution og samtidig har forældrene måske haft svært ved at håndtere den svære situation

har oplevet fordi de aldrig har kunnet tilgive sig selv at de tog et lægemiddel som skadede deres foster som voksne har mange af vores thalidomidofre oplevet udfordringer ved ikke at kunne være tilknyttet arbejdsmarkedet eller på andre måder oplevet at deres liv har været begrænset det er dog også mit

at de ramte og deres familier gennem årene er blevet hjulpet af det danske samfund både sundhedsmæssigt socialt og fagligt og på andre områder hvor der har været behov for at yde støtte til at

til trods for de hårde vilkår som flere af de ramte

vil jeg sige at når jeg læser deres livshistorie når jeg hører deres beretninger

de har klaret sig prisværdigt flot og kæmpet til trods for de skader som de er blevet påført fra fødslen der er rigtig meget i fortiden vi ville have håndteret anderledes vi kan desværre ikke lave om på fortiden vi kan ikke med tilbagevirkende kraft tage smerten fra de berørte godtgøre de handlinger der er sket eller yde retfærdighed til de mennesker som er blevet udsat for hændelser vi tager afstand fra i dag

er det eneste lyspunkt i den her ulykkelige sag at vi heldigvis har lært af fortiden og at vi på baggrund af netop thalidomidskandalen har fået indført både danske og europæiske lægemiddelregler der kan være med til at forhindre at en lignende sag kan ske igen det kan naturligvis ikke godtgøre eller rette op på de skader som de skadelidte har skullet leve med men jeg håber at også de thalidomidramte kan se at den situation de har stået i og at den her sag har været med til at sikre en bedre lovgivning

danmark men også resten af europa at indføre en særlig kompensationsordning til de skadelidte som der lægges op til i forespørgslen er ikke en vej regeringen ønsker at gå

men fordi der ikke foreligger dokumentation der kan skabe klarhed over om den daværende sundhedsstyrelse handlede ansvarspådragende i forbindelse med markedsføringen af thalidomid det vil også være meget svært at få afdækket der er tale om handlinger som ligger tilbage i starten af nitten tresserne det er ikke muligt at vurdere hvorvidt der foreligger et ansvargrundlag i sagen sagen og uden det er det ikke muligt at tage stilling til hvorvidt

ikke foreligger et ansvargrundlag der er sager

er tydeligt at det man har gjort tidligere ville man aldrig gøre i dag eller acceptere når vi har den viden vi har i dag

anvendt behandlingsmetoder som vi i dag kan se var helt uacceptable og som vi aldrig ville benytte

hvor flere i dag må leve med alvorlige bivirkninger af den behandling som de er blevet påført i sundhedsvæsenet og hvor vi må sige at det

acceptabelt heldigvis

vi være glade for at vores sundhedsvæsen i dag er markant anderledes og at de behandlinger og de lægemidler vi anvender i dag heldigvis er gennemtestet at de overvåges for mulige bivirkninger og skader

der er en helt helt anden opfølgning på det blandt andet på baggrund af den ulykkelige thalidomidskandale der ramte ikke bare danmark men hele verden i starten

tresserne regeringen har som jeg indledningsvis sagde den største forståelse og medfølelse

jeg har meget stor respekt for de ønsker man har om at blive set hørt og respekteret i forhold til de skader som man føler at samfundet også har et vist medansvar for at man er blevet påført

vi har stor og dyb medfølelse med de mennesker det drejer sig om at det her er en sag som er dybt dybt ulykkelig og som aldrig nogen sinde må gentages

for en behandling i vores sundhedsvæsen som ikke er acceptabel

selvfølgelig at man agerer ansvarsfuldt

er jo at erkende egne fejl og rette op på dem og jeg er naturligvis ked af at høre at regeringen har den holdning

i danmark er det naturligvis

det er også en fejl der er begået i mange led og af mange forskellige aktører men det er altså muligt at anerkende

medansvar man måtte have for at det gik så galt som det gjorde og det er muligt at følge den anerkendelse op med en symbolsk kompensation og her er der virkelig tale om

indledte med at sige at den her sag er dybt alvorlig og fra socialdemokratiets side er der altså ingen tvivl om at de danske sundhedsmyndigheder

bærer et medansvar for omfanget af fødselsskaderne

jeg har mødt personer og som jeg også nævnte i min motivation

tilhørerrækkerne i dag som har været fostre i deres mors mave efter at moren havde taget thalidomid og vel at mærke i den periode hvor thalidomid rent faktisk var trukket tilbage fra markedet

periode hvor fagpersonerne i danmark var blevet advaret mod stoffet men det blev den

ikke orienteret om det blev de først

de her skader have været undgået det er et

meget tydeligt eksempel på at myndighedernes opførsel har rigtig stor betydning for det levede liv

det skal vi som samfund anerkende og kompensere og det er vores mulighed for at agere ansvarsfuldt i dag det er det vi

det er naturligvis vanskeligt at optrævle

vi har ikke haft nogen organisation som har stået bag

de thalidomidskadede personer i danmark de hører under et sådant fagligt miljø i sverige fordi vi har haft så få skadede borgere i danmark i sverige var der væsentlig flere

jeg nævnte i min indledende motivationstale at op imod titusind børn blev født med thalidomidskader

det der er alvoren er som jeg indledte med at sige her at fagpersonerne fik væsentlig tidligere nys om

noget var ravruskende galt i forhold til thalidomid det kom også frem i ugeskrift for læger at man rent faktisk nu var klar over

havde en meget kraftig antagelse og formodning om at der var en sammenhæng mellem thalidomid og de meget svære handicaps man så i nyfødte børn

bange for at det ville skabe panik

fortielse det er den ikkeordentlighed vi fra socialdemokratiets side anholder i den her

én ting er at fagpersonerne fik det at vide men der stod stadig væk thalidomid hjemme i medicinskabet i rigtig mange hjem

kvinde var blevet gravid og tog medicinen ned fra hylden fordi det jo var udskrevet for at kunne dulme kvalme og andre graviditetsproblemer og

det er rigtigt at vi i danmark går samme vej som de

gået i vore nabolande

flere der siger til mig jamen de thalidomidskadede er da blevet kompenseret ja det er de blevet af firmaet som

og som har følt et ansvar men det jeg slår an

myndighedernes ansvar derfor mener vi at vi skal arbejde frem mod en anerkendelse fra folketingets side og en kompensation

i moderne tid titusind børn anslås på verdensplan at være blevet født med alvorlige fosterskader i perioden nitten syv og halvtreds til

tre og tres fordi deres mødre under graviditeten indtog piller med thalidomid i danmark kender man til seks nulevende thalidomidskadede folketinget finder det afgørende at befolkningen kan stole på at myndighederne agerer ansvarsfuldt lovgivningen om godkendelse af lægemidler var anderledes

tres end i dag men det moralske ansvar for rettidigt at informere når et lægemiddel eksempelvis forårsager misdannelser hos børn gælder dengang som i dag folketinget finder derfor at den danske stat bør anerkende sit medansvar for de skader som de nulevende danske thalidomidskadede har måttet leve med fra fødslen fordi den ikke rettidigt informerede befolkningen om thalidomids skadevirkninger folketinget mener ligeledes at de nulevende danske thalidomidskadede bør tilkendes en kompensation for myndighedernes manglende indgriben såvel anerkendelse som kompensation skal gives inden årsskiftet to tusind og sytten

de her halvtreds år siden

efter at deres mødre havde fået thalidomid som blandt andet kvalmestillende medicin mens de var gravide det var et lægemiddel som vi også hørte de andre ordførere være inde på der blev udviklet i slutningen af nitten halvtredserne det blev markedsført

beroligende kvalmestillende middel men det viste sig senere at det kunne give særdeles alvorlige fosterskader fosterskaderne viste sig som manglende eller kraftigt deforme lemmer og somme tider også skader på øjne ører og indre organer de hyppigst ramte var mødre som havde indtaget præparatet få gange i løbet af deres graviditet

skaderne skyldtes at thalidomid hæmmer væksten af blodkar i vævet så når et organ vokser og samtidig hæmmer væksten i de lange rørknogler

deformiteter

der blev ramt af den her skandale og som i et langt liv har måttet leve med de misdannelser der har været

svært så mange år efter at tage en sag op og stille en minister til ansvar eller en regering til ansvar for noget som de ikke har haft indflydelse på

at der blev oprettet en patienterstatning som netop skulle sikre de borgere der får bivirkninger efter medicin og behandlinger

jeg synes også vi har lidt svært ved at finde ud af hvem der skal drages til ansvar i de snart ti år jeg har siddet i folketinget

hvor vi har skullet finde nogle at drage til ansvar

sundhedsstyrelsen som ikke reagerede på de henvendelser

har faktisk sat

og alligevel uden at finde ud af hvem der bar ansvaret for at man ikke reagerede på unge mennesker der døde af at drikke hostesaft fra apoteket

så patienter døde af det der er utrolig mange af de

det seneste og jeg tror også at vi får historier i fremtiden

vi ser jo mange af de her sager til daglig hvor der kommer nogle og melder om bivirkninger af

medicin eller vacciner og det bør man tage alvorligt det bør vi også lære af den historie som var

mennesker i nutiden der ikke føler at politikerne lytter

så har man

fremtiden hvis jeg havde en stor pose penge

jeg hellere end gerne dele penge ud til mange af dem der bliver ramt

også give penge ud til sprogøpigerne til de mennesker og patienter der fik lsd og fik skader af det eller som ministeren også var inde på penge mange af de mennesker der fik det hvide snit jeg er sikker på at

nogle andre sager fra det her årti hvor vi ikke har handlet

vi burde

jeg vil arbejde på at vi ikke begår de fejl som man tidligere har set for som sagt synes jeg ikke at vi er særlig gode til det i nutiden derfor støtter jeg sundhedsministerens tilgang til den her sag

dansk folkeparti venstre liberal alliance radikale venstre og det konservative folkeparti

at der er tale om en meget ulykkelig sag hvor lægemidlet thalidomid er blevet brugt af gravide kvinder i god tro med den følge at mange af deres fostre er blevet skadede folketinget har stor forståelse for at både de berørte patienter og deres familie gennem hele deres liv har været påvirket af de alvorlige konsekvenser af skaderne folketinget noterer sig at der ikke foreligger oplysninger der kan klarlægge om der er sket en fejl fra myndighedsside i sagen og om der dermed er handlet ansvarspådragende folketinget noterer sig også at et sådant oplysningsgrundlag er yderst vanskeligt at få da der er tale om handlinger som ligger mange år tilbage i tiden folketinget finder derfor ikke anledning til uden at kunne konstatere et særligt ansvarsgrundlag at etablere en særlig kompensationsordning

seks personer som i den grad har været mærket af den her skandale

sag om en anerkendelse ordføreren siger at det er svært så mange år efter og havde ordføreren haft en stor pose penge ville

det kan jeg som socialdemokratiets sundhedsordfører naturligvis

de var årsagen til at vi netop fik den erstatningsordning som ordføreren

var en fortielse og det ordføreren siger

ikke kan redegøre for hvorfor man fortiede det på det tidspunkt gør det indtryk på dansk folkepartis ordfører at sverige og tyskland har handlet politisk anderledes end dansk folkeparti ønsker

at

de

synes at det er så mange år siden både dansk folkepartis ordfører

ministeren siger at det er det her med om man kan bevise

ansvarspådragende jeg synes det er en udfordring når sundhedsstyrelsen ikke i højere grad kan sige hvorfor de gjorde som de gjorde mener dansk folkeparti at det her er mange år siden og mener dansk folkeparti reelt at det her er en situation hvor

forholder mig til jeg kan godt se at der har været noget galt

desto mindre notater fra sundhedsstyrelsen hvor der står at notatet

offentliggøres og hvor man konstaterer

til gravide er det ikke

nu har vi debatten og det drejer sig om ganske få personer og alle ved at det er rigtigt

som vi har set efterfølgende giver det så ikke mening alligevel at genoverveje

halvtredserne eller begyndelsen af nitten tresserne under graviditeten havde spist et thalidomidholdigt præparat

ærligt sige at foretrædet gjorde et stort indtryk på mig nogle af jer der var

er til stede her i salen i dag

godt at mødes ansigt til ansigt at høre historierne fra jer som selv har oplevet følgerne og skaderne udfordringerne på egen krop fra venstres side kan jeg ikke sige det tydeligt nok vi føler på alle måder med jer

erstatningsspørgsmål omdrejningspunktet ligesom statens eventuelle medansvar er til diskussion og det er jo en gammel

med at stille nogen til ansvar for tiderne var anderledes og det var lovgivningen

halvtredserne og i begyndelsen af tresserne havde man faktisk ikke regulering af erstatning for lægemiddelskader og man havde kun

begrænset regulering af lægemidlers sikkerhed læringen af thalidomidsagen har jo blandt andet

som pålægger lægemiddelvirksomhederne at fremlægge oplysninger om et givent lægemiddel og vi har her i folketingssalen flere gange behandlet lægemiddellovgivning som øger patientsikkerheden og sikrer et skarpt og intensiveret fokus på blandt andet bivirkninger og i dag har vi også patientskadeerstatningen som skaber tryghed for patienterne men dengang skulle erstatninger og erstatningsansvar afgøres ved domstolene såfremt en myndighed havde handlet ansvarspådragende og forældelsesfristen var tyve år forældelsesfristen i sagen her er jo passeret for længe siden som jeg nævnte indledningsvis

er det sager som stammer tilbage fra nitten halvtredserne og nitten tresserne

heldigvis ændret sig markant gennem årene hvor registreringssystemer og lovgivning har ændret sig markant thalidomid blev trukket tilbage fra det tyske marked i

en og tres og efterfølgende fra de øvrige seks og fyrre lande hvor præparatet blev markedsført og der har i sagens natur været et langt juridisk efterspil i forhold til erstatning til de cirka titusind børn som man mener er født med thalidomidskader i tyskland har man oprettet to thalidomidfonde og i sverige har man oprettet en thalidomidforvaltning som udbetaler årlige erstatningsbeløb også til de danske ofre der er altså udbetalt erstatninger også til danske thalidomidskadede hvis vi et kort øjeblik kaster blikket på vores nabolande

er forskelligt hvilken tilgang man har haft i sverige hvor jeg forstår at man har et andet overblik over myndighedernes initiativer og viden i begyndelsen af nitten tresserne har man som det eneste nordiske land valgt at udbetale erstatning mens både finland og norge ikke har udbetalt statslige kompensationer blandt andet med det udgangspunkt at thalidomidskadede har indgået forlig med

ligesom man mener at det ikke er hensigtsmæssigt at oprette særlige kompensationsordninger

vi meget på linje med de beslutninger som man har truffet i både norge og finland dels fordi vi i danmark ikke har samme muligheder for at gå tilbage og afdække myndighedernes viden og ageren dels fordi jeg kunne nævne mange eksempler på sager forløb og handlemåder

handlinger som vi i dag ser på med helt andre øjne og ville have en helt anden en markant anden tilgang til og også ville finde fuldstændig uacceptable godhavndrengene sprogøpigerne og patienter som har fået udført det hvide snit for nu blot at nævne nogle nogle få det der er det samlede budskab

det har vi også gjort af hele thalidomidsagen

i forhold til mulighederne for at søge erstatning hvis noget går galt under et behandlingsforløb som jeg nævnte

gjorde foretrædet i sundheds og ældreudvalget i januar et stort indtryk

jeg synes det var modigt af jer at møde os politikere på vores hjemmebane og i skal vide at jeg er imponeret over jeres tale til os

og alle os i venstre har den dybeste medfølelse både med jer og med jeres familier venstre kan støtte det forslag til

det ordvalg kan jeg slet ikke forstå når jeg tænker på min egen reaktion og mine følelser i forhold til det her ordføreren siger også at det altid er godt at stå ansigt til ansigt

den her sag er havnet her i salen

sundhedsminister sophie løhde ikke ville stå ansigt til ansigt med de thalidomidskadede i et brev fra

en henvendelse der er kommet til statsministeren og der bliver svaret i meget bureaukratiske vendinger og der bliver ikke

den meget lille gruppe af thalidomidskadede i danmark jeg har desværre et indtryk af at årsagen til at venstre og andre partier forholder sig som de gør i dag er

de har haft en organisation

historie og uanset hvilke ord socialdemokratiets ordfører vælger

og jeg synes altid at det er en god ting at mødes ansigt til ansigt og se hinanden i øjnene og forholde sig

et eksempel og der kunne også være andre

i annalerne om man så må sige og se på hvad

der skete dengang i slutningen af

er sagen jo anderledes end den er i danmark hvor vi ikke har de samme muligheder

ansvarspådragende sådan som jeg forstår det

modtager de danske thalidomidskadede

fra den svenske fond som jo dækker både de danske

blevet så hærdede og så hårdt prægede i livet lige nøjagtig af den fortielse som fandt sted fra en offentlig myndigheds side i sverige får de både en erstatning fra firmaet der står bag det er den fond der var det gamle firma astra men de får det også fra den svenske stat fordi den svenske stat måske lige nøjagtig har haft et dokument der var gemt og det har vi ikke i vores sundhedsstyrelse

det vil venstre åbenbart ikke jeg synes bare at sverige agerer ordentligt og ansvarsfuldt

ønsker fra socialdemokratiets side og fra de andre partier

jeg undrer mig over at socialdemokratiet ikke dengang man selv sad med regeringsmagten udbetalte erstatning for der er jo i

egner sig til at vi kigger på hvordan forløbet har været og hvad vi rent faktisk har lært og uanset hvor trist

tresserne så ændrer det ikke på

og at danske patienter den dag i dag er nogle af dem der er

der lige er kommet en gruppe nye tilhørere ind til salen så det er ikke for

alligevel kort ridse op hvad thalidomidskandalen handlede om tilbage i slutningen af nitten halvtredserne og starten af

at stille kvalme men det viste sig at hvis man brugte det lægemiddel mens man var gravid ja så var ens ufødte barn ens foster i risiko for at få svære fosterskader det fandt man ud af men desværre blev den viden ikke viderebragt til den brede befolkning man valgte i

at oplyse fagpersonalet om det

fortsatte nogle borgere med at bruge det her lægemiddel selv om man altså vidste det kunne give

danmark har vi også en lille gruppe som fik skader som følge af thalidomid debatten i dag handler om hvorvidt

påtage sig det ansvar som staten havde

vi så skal udbetale en erstatning til de ofre

thalidomid den er vigtig

for de ofre som fik skader

de forældre som jo på den her måde selv var medvirkende til at deres børn fik skader man kan næsten ikke forestille sig noget værre for forældre

ikke vidste det

i forhold til statens ansvar

man ikke viderebragte til den brede befolkning

det er fra enhedslistens side bakker op om det forslag til vedtagelse som socialdemokraternes ordfører læste op lidt tidligere i

omkring nitten tres

bør have en økonomisk kompensation

vise at sundhedsstyrelsen eller staten dengang

på baggrund af den viden vi har vi ved at man vidste til at der kunne være en sammenhæng imellem thalidomid og fosterskader vi ved at man skrev i ugeskrift for læger at man opfordrede til ikke at viderebringe den information til den brede befolkning for mig at se er det sådan set et fint grundlag at kunne anerkende at staten begik

der står ikke i vores forslag til vedtagelse at det er den nuværende ministers ansvar eller den nuværende regerings ansvar det

er et spørgsmål om

et samlet folketing der kan samles

men jeg synes i hvert fald at det er glædeligt at vi er et stort mindretal og jeg håber at vi kan arbejde videre

regeringsmagten skifter eller hvis folketinget bliver sammensat

eller hvis andre partier kommer på bedre tanker under alle omstændigheder gerne sige

god økonomisk kompensation jeg har stor forståelse for deres situation jeg har stor forståelse for jeres situation men når vi agerer på vegne af staten

den principielle side i det her spørgsmål handler om hvordan man med rimelighed kan forvente kompensation fra staten det normale udgangspunkt er at staten skal handle juridisk ansvarspådragende hvis ikke det er tilfældet kan det være meget svært at

halvtreds år tilbage og sige hvad man skulle gjort sådan forstår jeg ordførerens tale men kunne ordføreren så måske have en holdning til hvordan sundhedsministeren i januar to tusind og seksten kunne have handlet på en mere hensigtsmæssig måde ved at have indkaldt den her lille sårbare gruppe af patienter som er thalidomidskadede til en drøftelse i sundhedsministeriet kunne det have været en mere hensigtsmæssig måde

men jeg husker ham fordi han var meget dygtigere end alle os andre og han var altid glad

kunne for eksempel spise med sine fødder

kunne tegne med sine fødder fordi han ikke havde nogen hænder og ikke nogen arme og han var også i fjernsynet hele tiden

altid glad og han var altid aktiv og han kunne

helt utroligt hvad han faktisk kunne og hvad han havde opnået

halvfjerds og det var i børnehaven så det vil sige at

været fem år jeg tror han var på alder med mig og

syv og tres så han har

fundet ud af at det her kvalmemiddel var så farligt som det var

man kan godt diskutere frem og tilbage og mundhugges om det ene

og man kan også diskutere om man kan bebrejde den danske stat for hele forløbet men jeg synes ikke at man kan diskutere at det er uacceptabelt

tilbagetrækker et middel der er så almindeligt

gøre det i tavshed og lader kvinder der

det stående i deres

hvor farligt og skadeligt

uden

uacceptabelt derfor mener jeg at det handler om de personer

ulykkelige oplevelser som dem her

og har lidt under andre menneskers dumhed og fejlvurderinger

og en kompensation og det er sådan set ligegyldigt om der er andre der har andre lidelser eller andre der har været udsat for andre ting der kan ikke være nogen diskussion om at vi skal give en undskyldning til den her gruppe

blevet født med svære fosterskader på grund af thalidomid og tak fordi i er her

igen og tak for det store arbejde og den ihærdighed i har lagt i det her der er blevet gjort uret imod jer fordi man var så langsom til at skride ind og som i har skrevet til os thalidomidskandalen er den største katastrofe nogen sinde i forbindelse med markedsføring af et lægemiddel ja jeg har det sådan

at det overhovedet kunne ske og når man kigger på det i dag er det jo ikke

at holde ud og derfor er det heldigvis også sådan at det ville være utænkeligt i dag i mine øjne er der ikke nogen undskyldning for at man ikke gjorde mere dengang

været i tvivl om hvad for en af vedtagelsesteksterne

være lettest at støtte socialdemokratiets fordi jeg gerne vil hjælpe

der er jo ikke en eneste politiker til stede i salen i dag som ikke anerkender jer og de fejl der er blevet begået og det ændrer en ny tekst jo ikke noget ved for mig er det vigtigt

i dag og tænker at man er blevet stemt

har dagens debat jo egentlig bare gjort det værre så jeg håber at vi alle sammen kan tænke efter med os selv om det er det rigtige

er sket uret mod jer på grundlag af langsommelighed det er forkert og det er uretfærdigt kan fru lotte rod sige mig hvad fru lotte rod mener der måtte have resulteret i en politisk anerkendelse og kompensation i sverige i tyskland og i england hvis ikke det

var blevet taget op og bragt på et politisk bord jeg kan føle mig helt pikeret over at de radikales ordfører

fremsat den her forespørgsel i dag som noget der næsten skulle være uetisk hvordan tror fru lotte rod den var kommet på de svenske politikeres bord hvis ikke det var fordi der var nogle politikere der

og jeg vil gerne have at det der efter den her debat

som den her lille sårbare gruppe af patienter der er hårdt ramt af livet fordi deres mødre

vores nabolande har givet de ønsker også en kompensation

og bringer en sag ned i folketingssalen hvordan ønsker radikale venstre at små sårbare minoritetsgrupper eller andre sårbare grupper i danmark skal få deres sag løftet hvis det er sådan at man giver udtryk for at ingen politikere skulle have den skam i livet

bedt om vores anerkendelse og jeg vil gerne sige meget tydeligt de har min fulde politiske anerkendelse det behøver jeg ikke at vedtage nogen ny tekst for

i dag er det fordi jeg i virkeligheden ikke bryder mig om at man ved at

som man gør det nu lidt gør det til et spørgsmål om hvem anerkender det

mest det synes jeg er en forkert måde

jer som den her debat handler om og for jeres insisterende kamp for at vi tager politisk ansvar

er faktisk ikke et spørgsmål om en kamp om hvem der tager mest politisk ansvar

socialdemokratiets ønske til den her debat

er vi helt enig med socialdemokratiet i

en af de værste medicinske skandaler i den danske historie og er man tilmed af min årgang husker man også tydeligt beretningerne om de børn der blev født

graviditeten et samfund skal ikke kendes på sine fejl

i sf deler vi derfor også socialdemokratiets ønske om at vi som samfund en gang for alle påtager os ansvaret for den alvorlige fejl som lægevidenskaben og samfundet begik tilbage i slutningen af nitten halvtredserne og i begyndelsen af nitten tresserne sverige england og tyskland har som det allerede er nævnt vedkendt sig statens ansvar det ville klæde danmark at gøre det samme

for den anerkendelse de har dokumenteret hvordan den daværende sundhedsstyrelse fortiede mistanken om at thalidomid kunne give svære fosterskader så mens vi glæder os over at både godkendelsesprocessen i forhold til nye lægemidler og sundhedsstyrelsens arbejdsmetoder i dag er langt mere tillidsvækkende

folketinget passende påtage os ansvaret for at sådan var det altså bare ikke dengang

det eneste jeg er ked af er at vi i denne debat har lagt øre til så meget forståelse som vi sjældent hører og alligevel ikke kan samle et flertal for at vi som stat påtager os ansvaret for denne medicinske skandale og sammen siger undskyld sf bakker derfor selvfølgelig også op om socialdemokratiets

hører jeg ikke nogen nuancer i

den medfølelse og dybe sympati som partierne og ordførerne udtrykker

det er i høj grad ofre for den thalidomidskandale som vi så i slutningen af

jeg sagde også at jeg har dyb medfølelse med og sympati for de børn som i dag er voksne deres mødre og deres familier som er blevet ramt af den her dybt ulykkelige sag jeg er enig

er den største lægemiddelskandale vi har set som jeg startede med at sige

at vi heldigvis har lært af den her skandale så vi har fået en stærk og skarp lægemiddellovgivning ikke bare i danmark men i europa jeg synes

det er temmelig pikerende at opleve at ordførere som står heroppe og som ikke tilslutter sig det vedtagelse som socialdemokratiet kommer med nærmest

at vide at man ikke er menneskelig

de store smerter og lidelser som

have politisk anerkendelse

set der hvor forskellen er i

hvorvidt man kan holde staten ansvarlig hvorvidt man kan placere et juridisk

også et juridisk efterspil som kan lede til en kompensationsordning jeg har flere gange i det her forløb spurgt til om der fandtes notater dokumenter beviser som kunne vise at den daværende sundhedsstyrelse har handlet ansvarspådragende

ting der er blevet fremført i forskellige skrifter blandt andet i den antologi som hedder staten og lægemidlerne

at dette sikkert ville gøre mere skade end gavn blev fremført det fremgår ikke hvor den diskussion blev ført herunder om sundhedsstyrelse var inddraget men for mig da jeg læste antologien og særlig kapitlet om thalidomidskandalen viser det noget om tankegangen der var i den tid i forhold til ikke at kommunikere direkte med offentligheden

der var af thalidomid tilsvarende ved vi at sagen har været omtalt i et såkaldt følgeblad

sundhedsstyrelse i ugeskrift for læger nummer seks nitten tre og tres

om styrelsen før det tidspunkt har orienteret sundhedspersoner eller andre om sagen

vi ved at københavns universitets farmakologiske institut i ugeskrift for læger i februar nitten to og tres publicerede en advarsel til landets læger om sammenhængen mellem thalidomid og medfødte

været muligt at fastslå og i givet fald hvornår om den daværende sundhedsstyrelse orienterede sundhedspersoner eller andre om tilbagetrækningen og skadesvirkningerne ved thalidomid det ændrer ikke på at jeg har dyb medfølelse for de mennesker det handler om det ændrer ikke på at jeg politisk mener at der var tale om en kæmpe skandale det ændrer ikke på at følgerne og konsekvenserne af den skandale har været kæmpestore for de mennesker der

som minister for at sige at

jeg vil fortsat gerne hvis nogen ligger inde med viden at

kommer frem med den derfor deler jeg sådan set den radikale ordførers synspunkt om

der kan ske efter debatten i dag er at der er nogle der føler at de sådan set er blevet stemt ned i debatten jeg har kun hørt at partierne til fulde anerkender og til fulde også udtaler at det der er foregået er uopretteligt det er uacceptabelt og det er utilgiveligt og der er sådan set ikke nogen undskyldning der er stor nok til at rette op på de skader som de mennesker og de familier har måttet

jeg håber også at den hjælp de har fået gennem tiden og som ikke handler om kompensation forhåbentlig har kunnet gøre deres hverdag lidt mindre ulidelig end

jeg ved den har været for nogle af dem

det er også derfor regeringen ikke kan støtte til vedtagelse der ligger fra blandt andet forespørgernes side ikke fordi vi ikke ønsker

vi ikke anerkender og har dyb medfølelse for de mennesker der har været involveret

der ikke er et juridisk ansvarsgrundlag og dermed heller ikke mulighed for

lave et juridisk efterspil i forhold til om den daværende sundhedsstyrelse har et medansvar i det omfang

at vi kan arbejde videre med de ulykkelige sager der ligger ikke bare på det her område men en række steder i sundhedsvæsenet så vi kan lære af dem så vi kan undgå at sådan nogle skandaler sker fremover så vi kan bruge datiden til at sikre at vi fremover laver lovgivning tager initiativer som ikke har de konsekvenser for mennesker som de

det er desværre ikke kun ofrene for thalidomidskandalen det er også sprogøpigerne det er det hvide snit det er en lang række andre ting i vores sundhedsvæsen

det har haft og har nogle meget store konsekvenser for både mennesker der er blandt os i salen i dag men også

jeg gerne spørge sundhedsministeren kan sundhedsministeren bekræfte at hele den her sags aktualitet er startet ved at statsministeren i november måned to tusind og femten

et brev fra gruppen af de thalidomidskadede og at statsministeren oversendte det brev til sundhedsministeren og at sundhedsministeren svarede

den socialdemokratisk ledede regering

hen for simpelt af venstres ordfører at

det havde nogle store konsekvenser mig bekendt

andre lande mange år før der

skrevet i to tusind og syv og

berettede om den her lægemiddelskandale jeg tror

op på mange tidspunkter ændrer det på at der kan være noget korrekt i forhold til et tidsforløb

skal jeg ikke sætte spørgsmåltegn ved

både den regering jeg er en del af og den regering som herre flemming møller mortensen refererer til det er jo så også en del af det der gør at det er enormt svært at afdække

mig bekendt har der også været en dialog med socialdemokratiets ordfører på baggrund af den brevveksling der har været om hvordan man skulle håndtere

først er rejst på det tidspunkt hvor der sad en venstrestatsminister og en venstresundhedsminister

at alt det sundhedsministeren taler om her i forhold til

juridisk ansvarsgrundlag

et spørgsmål om politisk vilje det her er jo et spørgsmål om at vi rejser en forespørgsel i dag for at høre om det her folketing kan sige at her har vi en lille gruppe som har været så hårdt ramt som sundhedsministeren siger og som samtlige ordførere siger og at vi så kan udtrykke en politisk anerkendelse

af national statslig karakter i en række lande

igennem rigtig rigtig mange år det er korrekt at

i den danske debat har den haft et kortere forløb

er nogle mennesker der har måttet leve med de her skader igennem en lang årrække helt tilbage fra starten af nitten tresserne

er konklusionen af debatten i dag uagtet hvad

er en bred bred politisk anerkendelse af at det her er en skandale af

der er påført en gruppe mennesker men samtidig

et uklart juridisk grundlag der gør det enormt svært at placere et juridisk ansvar i forhold til staten så ja der foreligger da en politisk anerkendelse af at det der foregik var helt uacceptabelt og har haft store menneskelige

kolleger fra enhedslisten sf og alternativet bakker op om den her vedtagelsestekst jeg synes jo det her er et spørgsmål om at vi har mulighed for at handle politisk og at vi kan kigge tilbage

fortielse som er gået så hårdt ud over en gruppe

en kompensation

om ordføreren kan afvise at

på baggrund af henvendelsen fra de thalidomidskadede har ordføreren haft en dialog med tidligere sundhedsminister sophie løhde og at man her blev enige om altså socialdemokratiets ordfører og den tidligere sundhedsminister

til at jeg rejste den her forespørgsel

jeg givet udtryk for her i salen i dag at jeg synes det havde været ordentligt af den daværende sundhedsminister ikke blot at sende et meget teknokratisk svar men at gå i dialog med den her lille

indgreb i forhold til flere ve teknologier men primært

nok med skam meddele at vi har stået her før og at vi

en gang står med et noget forhastet indgreb som skal gribe ind over for den solcelleudbygning vi ser

forslaget at man overgår fra timebaseret nettoafregning til øjebliksbaseret

strøm i banken og dermed slippe for elafgiften for det man

indbetalt til nettet i forhold til det man får ud man skal altså afregne det hele med det samme det vil ikke få konsekvenser for private parcelhusejere

før senere men det vil allerede nu komme til at få konsekvenser

lejerne i de almene boligforeninger og det vil også få konsekvenser for erhvervsdrivende som har investeret i solcelleanlæg

udtryk for at man er ked af den usikkerhed

af interesser siger

høringsfrister som vi ser i forbindelse med det her indgreb og mest af alt synes jeg det er problematisk i en situation

faktisk ikke mener at man rigtig tager fat om det problem der skal løses

solcellerne meget hurtigt

støtteordningerne til solceller som

set driver udviklingen men derimod det at man sparer elafgiften og ved at gøre det en lille smule mindre attraktivt

om man vil forskubber man jo kun problemet en lille smule men man løser det ikke man tager ikke fat på det at solcelleudbygning i virkeligheden er drevet af at der er ubalancer i vores afgiftssystem derfor er det også

regeringen stadig væk ikke har fremlagt den afgifts og tilskudsanalyse

afgifterne som lige nu blandt andet på solcelleområdet er det

tilskynder til en

ønsker at begrænse solcelleudbygningen jeg synes måske også at

det her kommer til at ramme en række erhvervsdrivende og en række lejere i de almene boligselskaber

har en række negative konsekvenser for nogle folk

hånd om problemet ydermere er det jo uanset hvad man teknisk kalder det med tilbagevirkende kraft al den stund at dem der investerede i sidste måned eller for et halvt år siden vil få lavet om på de regler efter hvilke de investerede det betyder

at det bliver en dårligere forretning for for nogle af dem der har gjort det her hvad er så regeringens plan på det her område ja det

man hører i rigtig mange skåltaler at

en større udbygning med solceller fordi solceller er blevet meget billige

her lovforslag er jo ikke ledsaget af en plan for hvordan

og laver et hovsaindgreb uden i virkeligheden at have den rigtige proces omkring det

sikker på at det her kommer til at hjælpe jeg er

vil være afgiftsfritaget så det er kun en lidt dårligere businesscase

det problem som regeringen prøver at undgå vil vi ikke nærmere se at man tilskynder folk til at lave individuelle batteriløsninger fordi man så helt stiger af nettet

laver sine egne individuelle løsninger som er dyrere end hvis vi laver dem sammen

eu retlige grunde også kommer til at omhandle dem der allerede har investeret i virksomhederne og så må jeg også sige at jeg rent personligt er meget meget ked af den konsekvens det får for lejerne i den almene boligsektor ikke mindst fordi jeg selv

for at sikre at lejerne i den almene boligsektor blev ligestillet med parcelhusejerne i forhold til at kunne lave solcelleanlæg

desværre også sætte en effektiv stopper for derfor

ifølge herre jens joel så heller ikke vil løse et eventuelt problem men måske herre jens joel

oplyse om ikke andet så bare undertegnede om hvad herre jens joel ville

på en anden måde det der er problemet lige nu

de ikke længere skal have støtte det burde jo være det morten olsen i gamle dage ville kalde et luksusproblem på landsholdet men nu er det så blevet et problem fordi vi har et afgiftssystem som gør

i statskassen derfor bliver man nødt til at adressere det problem i stedet for som jeg desværre synes regeringen gør her at man generer en række lejere i den almene boligsektor man generer en række folk i erhvervslivet som har investeret i solcelleanlæg fordi de havde en anden beregning en anden business case da de gjorde det og uden at man i virkeligheden får taget fat på det helt reelle problem jeg kunne så forstå det hvis vi var i en situation som vi var i sidste år hvor der lå en ekstremt stor bunke af ansøgninger og ventede på at blive presset igennem systemet og hvor man var nødt til at gribe hurtigt ind men det ser vi jo ikke her det understreger måske bare at vi burde have en mere generel diskussion om

bæredygtig udvikling med solceller og ikke

tale om noget akutindgreb eller hasteindgreb

en potentiel risiko for at der løber en lang række ansøgninger ind i den kommende nærtforestående periode som jo netop på grund af den aftale der nu engang ligger på området vil skabe

men skal vi ikke også være enige om at vi

tænkt os at se passivt til at vi har afgifter som i virkeligheden undergraver vores udvikling på det her område frem til 2030

carsten bach vil jo også vide fordi vi har siddet til energiforligskredsmøderne sammen at min anke imod det her i virkeligheden har været at

en diskussion om hvordan vi sikrer en bæredygtig fremadrettet udvikling og jo den kommer jo blandt andet til at omhandle elafgiften det går jeg ud fra også er en del af regeringens overvejelser og derfor tror jeg

set at vi kommer længere i systemet nu hvis vi kunne tage den reelle diskussion i stedet for nu at lave et hovsaindgreb som får tilbagevirkende kraft

interessant at der er sket de her meget store prisfald på solceller det bør vi udnytte til at

frem til nogle konklusioner om hvor stor en andel

og når vi nu ikke kan diskutere ud fra en afgifts og tilskudsanalyse kan vi jo så diskutere ud fra

frem til tyve procent el fra solceller

har slukket for mikrofonen før tid

høre ordføreren om ikke det ville være rimeligt

arbejde aktivt med hvordan vi kommer frem til de her tyve

at vi billigere får en større udbygning med solceller jeg vil gerne diskutere med

egge rasmussen om det præcis skal være tyve procent jeg hører også ministeren sige at i næste energiforlig skal sol jo så at sige spille en større rolle end vi troede ved sidste energiforlig fordi sol er blevet billigere så alt det der er vi enige om i virkeligheden er jeg måske en smule ærgerlig over

fordi man ikke har lavet tilskuds og afgiftsanalysen færdig

i en diskussion hvor man så at sige kun har den ene halvdel med nemlig den der skal forringe mulighederne for udbygning af vedvarende energi og ikke den del der i virkeligheden handler om hvordan vi understøtter

igen der hvor vi kommer tilbage til morten olsens luksusproblem fordi solcellerne

kan klare sig uden støtte så kan man heller ikke slukke for udbygningen ved at skære ned på støtten

det anlæg nu ser vi så noget som jeg betragter som

ordføreren er enig i at hvis man

det have karakter af tilbagevirkende kraft

om det juridisk er tilbagevirkende kraft i den forstand

bare sige at konsekvensen ude i virkeligheden er at nogle købte et anlæg

var der en bedre beregning en højere tilbagebetalingstid en bedre økonomi i systemet

er enig i at vi jævnfør vores

og tyve og det forventer ordføreren vel at vi når jævnfør vores aftale er ordføreren ikke

kan betyde at vi står med et finansieringsproblem

skal vi jo begynde at diskutere afgifterne

lille ændring som det her trods alt er og genere de mennesker som det vil ramme

er problemet jo at selv om vi gør det her selv om man stemte for regeringens

så ville vi stadig væk få en større udbygning af sol end vi havde forudsat

jo det der er den reelle udfordring som vi bliver nødt til at håndtere mere bæredygtigt end ved at lave et

hasteindgreb og det vi gør er jo hvis vi

så skulle vi netop ind og lave hasteindgreb og give ministeren en næse for

en ordning løbe løbsk der er to faser i det her sådan som jeg ser

vi skal have lavet en langsigtet løsning det er vi enige om

at undgå at vi skal til at give næser fordi man lader økonomien løbe løbsk

som altså lever op til de politiske aftaler vi har lavet

til noget hvis man er lejer i den almene boligsektor eller hvis man er superbrugsen eller dansk supermarked

et indkøbscenter som har investeret i de her solceller

forringet deres investering også selv om den blev foretaget dengang reglerne

der kommer flere solceller op andre steder i danmark

respekt for de mennesker som har investeret i jeg kritiserer ikke i den her omgang regeringen for at der kommer for få solceller jeg kritiserer regeringen for at planen for hvordan vi sikrer udbygningen af solceller

er ikkeeksisterende og i virkeligheden mere er drevet af at man ikke tager beslutninger

har investeret i i solcelleanlæg med troen på at de kunne regne med deres

kommer her bagefter og siger at nu laver vi om på reglerne det kan jo blive dyrt for nogle af lejerne i vores almene

en almindelig husstand som har købt et anlæg

betragtet som værende noget som

fordi det kan være en husstand langt ude på landet uden for fjernvarmeforsyningen som har kasseret sit oliefyr og i stedet for købt en varmepumpeløsning eller et jordvarmeanlæg og så har solceller til

drive de anlæg og dermed har et

vil ændre på de vilkår som den husstand har investeret

det synes jeg ikke er rimeligt og godt høre ordførerens kommentar til om vi ikke skulle

at ændre lidt på det her lovforslag så alle de der ting med tilbagevirkende kraft blev luget ud af lovforslaget

man må konstatere at det er at bygge videre på noget som enhedslisten og dansk folkeparti er med i derfor synes jeg at det er rimeligt at vi får nogle gode drøftelser af hvordan vi begrænser de her ting som er skitseret med tilbagevirkende kraft så vi ikke rammer de der små husstande ude på landet som har valgt den løsning som vi egentlig har ønsket

behandler l to hundrede og fjorten fordi udbygningen med solceller markant overstiger forventningen og de politiske aftaler den voldsomme udbygning vil efterlade staten med en ekstraregning på en

og derfor er det nu nødvendigt at vi skrider til handling med lovforslaget afvikles den timebaserede afregning og der indføres øjebliksafregning i stedet på den måde mindskes den voldsomme økonomiske tilskyndelse til at udbygge med solceller og solcelleejere vil betale elafgift på lige fod med andre elforbrugere der modtager el fra det kollektive net i venstre ved vi at branchen har brug for gennemsigtighed og klare retningslinjer og derfor ser jeg frem til at vi kan lave en

det her med at man jo desværre også

ikke sikker på regeringen decideret ønsker men det er bare konsekvensen

ramt af det her hvis man er erhvervsdrivende og har investeret for et halvt år siden kan venstres ordfører ikke kommentere

har tænkt sig ikke at gøre noget ved elafgifter og alle mulige andre ting frem til to tusind og tredive og så vil det her problem jo alt andet lige

bare fordi det er forskellen på regeringens indgreb og hvis man ikke gør noget frem til to tusind og tredive og der er det bare jeg siger at det jo så også

ingenting gør ved afgiftsstrukturerne

ordfører for for at være

solceller som er skitseret og som man så siger vil koste en

tredive det er hundrede million kroner om året

der bruges af penge på opgradering

sytten er det estimeret til syv hundrede og syv og halvfjerds million

vi op på over ni hundrede og halvtreds million kroner er altså nogle udgifter der bare får lov til at galopere derudad

er småbeløb til solcelleudbygning på kun hundrede million

et indgreb med tilbagevirkende kraft på solcelleområdet mens biogassen får lov til at køre

og tyve som der påstås i

en stærkt faldende kurve har ordføreren set det høringssvar der estimerer

i fremtiden særlig i forbindelse med at de her anlæg

pris det er jo glædeligt i forhold til solcelleudbygning vores fælles ønske i folketinget om en øget elektrificering og så videre

men den altovervejende forventning er at solcelleudbygningen vil

undergraver regeringen tilliden

vi har endnu en gang en sag hvor vi kunne få en bedre politisk vurdering og debat hvis regeringen ville offentliggøre sin tilskuds og afgiftsanalyse som ligger og samler støv i finansministeriet eller er det et andet sted

være at vi kan få svar på det lidt senere heldigvis er det en mindretalsregering så jeg håber at

at der er et flertal som vil fremme solceller regeringen vil lave et indgreb men har ikke noget mål for andelen af strøm fra solceller forslaget rammer med tilbagevirkende kraft boligforeninger private husstande med anlæg over seks

det er helt urimeligt at regeringen fremsætter forslag som rammer lejere i almene boliger

folk i parcelhuse fritages for ændringer indtil

og to og tredive de boligforeninger som har bidraget til

bæredygtig udvikling og opsat solceller så beboerne kunne få dækket elforbruget til udendørs belysning og vaskeri

så har der været en ultrakort høring på fire dage heraf to hverdage hvorfor har man ikke sendt lovforslaget i høring hos bl boligselskabernes landsorganisation i et notat om konsekvenserne for almene boligorganisationer

at lovforslaget forventes at have en betydelig negativ effekt på business casen for for eksempel almene

til brug for kollektiv virtuel nettoafregning så står der videre

der helt præcis bliver berørt af lovforslaget det vi står med her er altså at regeringen foreslår en lov med tilbagevirkende kraft man har ikke overblik over hvor mange boligforeninger der rammes og man har undladt at sende lovforslaget i høring hos bl jeg synes det er fuldstændig uacceptabelt

hvad skete der med lovforslaget om fjernvarmesagen i herning om at lukke huller så der ikke kan trækkes for mange penge ud af kommunale selskaber ja ministeren ville

lovgive med tilbagevirkende kraft over for private selskaber så hullet blev ikke lukket helt kun for kommuner men der gælder åbenbart et andet moralkodeks

hvor de ridser op hvad det er for nogle problemer omkring nettoafregning og hvilke problemer der er i forhold til den lov som faktisk er vedtaget tilbage i juli måned to tusind og tretten og som skulle gøre det muligt

boligforeninger at investere i solceller jeg synes vi skal have en grundig drøftelse af det høringssvar bl kommer frem til at

almene boliger fra lovforslaget og giver den almene sektor mulighed for virtuel nettoafregning i henhold til ministerens ministerens tilsagn fra efteråret to tusind og femten

det kan være husstande der har et højt forbrug fordi de har udskiftet deres oliefyr med en varmepumpe de har måske lyttet til nogle kampagner betalt af staten om at udskifte oliefyr

straffet af regeringen jeg synes det er helt urimeligt den her lov om solcelleudbygning vil altså medføre at flere solcelleejere vil opsætte batterier det er ikke hensigtsmæssigt men det er det som det her lovforslag fremmer det er en skam vi skal i stedet for bruge det fælles net som lager regeringen fremsætter den her hastelov som bremser solcelleudbygningen regeringen kæmper imod at solen står op i morgen

med i udviklingen i samfundet og foretage nødvendige tilpasninger og justeringer af den eksisterende lovgivning l to hundrede og fjorten som vi førstebehandler nu her i dag er sådan set blot et udtryk for at vi tager vores politiske ansvar alvorligt udviklingen på

jeg vil ikke remse indholdet af de politiske aftaler op her men men blot konstatere at en kombination af uhensigtsmæssige ufinansierede politiske aftaler og forceret teknologisk udvikling har bragt os i en situation hvor der er risiko for at

jo ikke fordi jeg personligt har noget imod

har også en stor forståelse for at både private og virksomheder rundtom i landet har set etableringen af solcelleanlæg som en kærkommen lejlighed til afgiftsfritagelse på deres elektricitet

og sikre helheden og sammenhængen i statens budgetter desuden er det vores forpligtelse når et politisk flertal står bag omstilling til fremtidens lavemissionssamfund at den omstilling sker så effektivt som overhovedet muligt og det er ikke tilfældet med den eksisterende ordning som derfor må lukkes med nogle beklagelige konsekvenser til følge specielt rammes erhvervsvirksomheder med solcelleanlæg og også enkelte private med større

ret begrænsede og det er kun de eksisterende små private anlæg der kan undtages men en dyr og ineffektiv udbygning med solceller

give os god tid til at drøfte og blive enige om fremtidens energipolitik

det lidt i relief for i forhold til hvad man bruger på at opgradere biogas er det jo småpenge undskyld mit ordvalg det er faktisk småpenge i forhold til hvad der bruges på andre støtteordninger kunne ordføreren ikke se en mulighed for at at vi så energiaftalen som et

er en teknologiudvikling her på solcelleområdet

som leger solkonge og tror at han ejer solen men det er altså ikke tilfældet solen er noget vi alle sammen ejer og

nogle mennesker der har sat solcelleanlæg op og jeg synes ikke det er rimeligt at man skal ramme dem med tilbagevirkende kraft hvad synes

virke som som småpenge

mener jeg bestemt ikke er er tilfældet jeg vil så sige til de virksomhedsejere private og andre der

får nogle andre økonomiske vilkår fremadrettet at

der kan man sige har solgt skindet før bjørnen var skudt og her taler jeg om de oprindelige

i en en luft til luft varmepumpe

energipolitikken fremadrettet skal baseres på teknologineutralitet og ikke på

det forhåbentlig er lidt urealistisk at vi stadig har det samme afgiftssystem i to tusind og tredive

bare få ordføreren til at sige til mig om

man generelt skal gribe ind hvis man ser overskridelser i den her størrelsesorden for ganske som min kollega

jeg da gerne høre om der er

så må siges at have fejlet helt generelt

der er et forestående indgreb over for biogas på bedding

jeg vil komme nærmere ind på her jeg kender ikke de specifikke tal

søren egge rasmussen refererer til men jeg tror næppe at det er realistisk

igen gentage at liberal alliances input til en forhåbentlig

snarlig snarlig kommende drøftelse af fremtidens energipolitik vil være at

hvis man gerne vil hen et sted hvor vi lader teknologierne konkurrere mere imod hinanden

kommer til at klare sig relativt godt

vil være foreneligt med at der skal skæres ned på solcellerne nå jeg vil høre om

forsvare at lejerne bliver ramt end at de private som i den her lovgivning jo bliver sikret frem til to tusind og to og tredive

at hvis det viser sig at det er udbygningen med solceller

så er det fint for mig og for liberal alliance det er bare den forkerte måde

set ikke i tvivl om at alternativet skal være imod det her forslag

jeg skal mene for jeg har ikke haft mulighed

at komme i kontakt med de aktører jeg plejer at konsultere om emnet jeg har ikke haft mulighed for at fremlægge forslaget for min folketingsgruppe og har derfor ikke noget mandat det er et demokratisk problem det virker ikke seriøst på mig

grundlæggende demokratisk problem at vi ser de her forhastede processer igen og igen jeg har hurtigt kunnet skimme høringssvarene og jeg kan se at der er stor utilfredshed med beslutningen

også se at der er mange der ikke har svaret og derfor giver det jo ikke

men folk har selvfølgelig klaget over den korte frist

noget som undergraver tilliden til vores demokrati

der er faktisk også substans i de her høringssvar og jeg har kun lige kunnet skimme dem og jeg har ikke haft tid til at dykke ned i det for jeg har ikke haft mulighed for at få fat i de eksperter som jeg ved ellers kunne give nyttige input men ligesom

og tredive jo meget mindre end det jeg synes vi skal investere i solenergi de næste tretten år jeg synes det er mærkeligt at man vil spare de penge frem

tredive samtidig med at man gerne vil hjælpe

for nylig lavet en aftale der sikrer at der fortsat vil være en kunstigt opretholdt forretning ved at udvinde olie og gas i den danske del af nordsøen det er i lyset af klimakrisen og parisaftalen helt skørt det er det omvendte vi skal ordføreren for venstre og andre har refereret til at der ligger en aftale

det jo er grunden til at der skal stoppes op her men udviklingen i pris og teknologi inden for solceller og vindmøller har overrasket alle de senere år og derfor vil en rettidig tilgang for en regering være at gå ind og opjustere aftalen specielt i lyset af parisaftalen som vi jo alle sammen har tilsluttet os i

af energi koster og der var det meget tankevækkende at den absolut dyreste og dermed ikke særlig samfundsnyttige måde

de små private batterier som for eksempel teslas prisen er her otte hundrede euro per kilowatt time og det er den type af investeringer som vi må forvente at se i halen på det her lovforslag og det er heller ikke smart står det til alternativet skal vi meget højere op end de nævnte tal på

af de vigtigste elementer i omstillingen til en fossilfri fremtid og står det til os skal vi have mange flere megawatt solceller i danmark og hurtigst mulig investere i de teknologier der understøtter mere solenergi i vores energinet så kom nu med den afgifts og tilskudsanalyse så vi en fart kan få skruet omstillingen til et fuldt vedvarende vedvarende energisystem sammen så begavet som overhovedet muligt alternativet kan således ikke støtte forslaget men ønsker at stille en række spørgsmål i udvalgsarbejdet for at forsøge at samle op på den unødigt

der arbejder med solceller dem der investerer i solceller dem der støtter solceller synes at

kan da passende tage min egen regering med som havde nogle af de samme problemer det skyldes jo helt grundlæggende en situation hvor solceller falder rigtig meget i pris og det vil sige at det lige pludselig kan betale sig at sætte mange flere solceller op end vi egentlig havde regnet med da vi sad og lavede vores støtteordninger

rigtig god situation altså at solceller er blevet så billige at de er ved at knække nakken på

selvfølgelig ikke så godt når det skaber store huller i statskassen jeg vil sige

at vi er kritiske over for om der overhovedet er

for hastelovgivning på den her måde hvor man fremsætter et lovforslag og giver meget meget få dage til

bedre høringsproces eller i hvert fald givet måske forligskredsen og ministeren en mulighed for at løse de større problemer som faktisk ligger uden

det her lovforslag og som lovforslaget

har jeg altså til gode at blive overbevist om for det første kan man sige at den måde vi støtter solceller på i dag altså

en meget meget uhensigtsmæssig situation når vi ikke ved hvor mange penge der lige pludselig kan ryge ud af statskassen

ved hvor mange penge der mangler til hospitaler veje og alle de andre ting vi jo bruger de her energiafgifter til

regulere solceller på derfor vil det være bedre at gå over til en udbudsmodel

vi vil have så og så mange megawatt lad os

billigst muligt og selvfølgelig også reservere nogle af dem til at private kan

sikrer at der også er en folkelig opbakning

grønne omstilling selv om vi godt ved at de små anlæg er nogle af de dyreste det andet problem der ikke er blevet løst i den her sammenhæng er jo at vi mangler en afgifts og tilskudsanalyse der faktisk kan løse det helt store problem

det er rigtigt som herre christian poll fra alternativet sagde lige før at

her batterier og lagre derhjemme men vi kan altså godt risikere at vi står i en situation inden alt for længe hvor batterierne også er faldet så meget

at folk simpelt hen afkobler sig

og så skal i se et hul i statskassen der siger sparto

rettidig omhu løse det problem som sådan set i min verden er et meget mere alvorligt problem end det som regeringen nu fremsætter hastelovgivning

helt overordnet er vi altså kritiske over for om man skal hastelovgive på den her måde vi

det spørgsmål der handler om at gå over på en udbudsmodel også med hensyn til andre af de støtteordninger vi har til sol så vi faktisk sikrer at vi får

der er et stort problem med de almene boligselskaber og også nogle kollegier som har investeret på det her område i

hvis ministeren hen over sommerferien hvor

vi har tid mellem første og andenbehandlingen kan

det så vil vi måske se mildere på det her lovforslag men umiddelbart

er vi meget kritiske over for den

jo at lave et udbud hvor man siger hvem kan give os mest muligt af solceller

ud at køre og den kunne man jo passende lave om til et udbud

på egne bygninger støtte gennem delvis fritagelse for afgift men med forslaget vil man forringe den ordning regeringen vil med forslaget ændre reglerne så alt el der trækkes fra nettet afgiftsbelægges grunden til forslaget er at solceller er faldet så meget i pris at det ville være dyrt at opretholde den nuværende ordning fordi støtten er meget gunstig og der kan komme en voldsom udbygning det var vist egentlig en dejlig grøn sætning det har regeringen ret i men sf er imod

almene boligforeninger blive ramt med tilbagevirkende kraft

eu regler der gør en løsning besværlig men vi ønsker alle muligheder afdækket for det andet er der ikke tale om en varig løsning af forslaget fremgår

at mange erhvervsvirksomheder vil få næsten samme indirekte støtte som i dag derfor kan man forudse nye indgreb om få år og der bør arbejdes på en

men at omlægge den måde vi giver støtte på så udbygningen bliver billigere den billigste model er som

af solceller sf ønsker derfor et eller flere udbud der sikrer en udbygning i mindst samme takt som den der forventes med de nuværende regler det vil være langt billigere end

regeringen vil nu igen gribe ind over for udbygningen af solceller når det går for hurtigt men har ikke gjort noget som helst når det

billigere end forventet jævnfør det seneste udbud som kostede en tredjedel af hvad man forventede sf vil ikke

en skæv politik hvor man kun skærer ned og ikke

tretten halvtreds og hvis det fortsætter til to tusind og tredive

skal lave et indgreb på

solcelleområdet det er for at være ansvarlige

det tal vi har fået oplyst er at det vil være i omegnen af

vil en afvikling af timebaseret nettoafregning af elafgiften først ske i to tusind og to og tredive hvorfor de fleste vil få sytten år til eksisterende anlæg det er jo ikke med tilbagevirkende kraft men

med solceller til eget forbrug og i øvrigt

erhvervsanlæg

bliver vi nødt til at sige at her bliver det med tilbagevirkende kraft det vi også har fået oplyst

nogen af os her i salen der synes at det er en fornøjelse

hen nødvendigt for at vi kan bremse op på det her område hvad har vi så behov for

vi har behov for en bæredygtig udvikling af solceller

det er gået langt langt hurtigere end vi havde forventet og derfor står vi

to hundrede og fjorten igennem

er med i lovforslaget om at nu vil man til at betragte et

lige pludselig at betragte som et erhvervsanlæg selv om det måske er noget som er etableret for at sikre en varmeløsning

en husstand langt ude på landet der har kasseret deres oliefyr og lyttet til gode råd og installeret et jordvarmeanlæg eller en luft til luft varmepumpe

når det er

at svare på det her lovforslag og som

nu har vi så tiden frem til den syvende september hvor vi måske kunne finde nogle justeringer

og aftalt politisk det er ikke hensigtsmæssigt med den politiske aftale fra to tusind og tretten er der aftalt en ramme for udbygning af solceller på otte hundrede

og tyve rammen for udbygning er i to tusind og fjorten hævet til ni hundrede

i to tusind og tyve og to tusind to hundrede og fem og tredive

i to tusind og tredive hvilket skønnes at medføre et hul i statskassen på fire

kroner jeg mener at vi har en forpligtelse

til at handle vi kan ikke lade stå til mens vi kan se at det aftalte loft forventes overskredet udbygningen sker fordi mange husstande og virksomheder sætter solceller på taget til eget forbrug og dermed opnår timebaseret afgiftsfritagelse det er en meget dyr måde for statskassen at få el på solceller på i forhold til eksempelvis udbud

formålet alene er at producere mest mulig grøn strøm til elnettet til laveste budpris med lovforslaget afvikles den timebaserede nettoafregning af elafgift hvis man producerer og forbruger sin egen strøm

skal man betale afgift men det er ikke fair at man kan gemme strøm på nettet og spare afgifter som alle andre danskere så skal betale for den mulighed afskaffer vi nu i stedet skal solcelleejere betale elafgift på almindelige vilkår for den el der trækkes på elnettet øjebliksafregning sikrer således at ejere af solcelleanlæg afgiftsmæssigt ligestilles med elforbrugere uden solcelleanlæg i forhold til den

fra det kollektive net det vil mindske

i solceller og dermed vil vi reducere udbygningen af solcellekapacitet det vil begrænse det forventede mindreprovenu med cirka en

som følge af eu regler om statsstøtte bevirker lovforslaget at en række eksisterende anlæg vil skulle gå fra timebaseret nettoafregning til øjebliksafregning af elafgiften

nettoafregning og først lader overgå til øjebliksafregning fra to tusind og to og tredive med dette lovforslag handler regeringen på en dyr og ineffektiv solcelleudbygning som forventes at komme det er ansvarligt og rettidig omhu både min forgænger og jeg har før måttet gribe ind i situationer hvor solcelleudbygningen er løbet løbsk det ønsker jeg ikke igen regeringen vægter højt

og ikke på et senere tidspunkt sikrer vi at der ikke i de kommende måneder kommer anlæg ind på en ordning som regeringen vil lukke med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling

ved elafgiften fra nu af og frem til to tusind

formodentligt

ministeren til at sige at det vi jo i virkeligheden skal have kigget på er noget andet end det her

om man har tænkt sig at lave om på de afgifter som lige nu giver en uhensigtsmæssighed og som måske tilskynder til at folk laver deres egne batterier

punkt to om ministeren ikke kunne sige noget til de mange solcelleejere derude som siger

det samlede afgiftssystem i danmark det er også baggrunden for den afgifts og tilskudsanalyse som en bred kreds af partier tilbage i to tusind og tolv

til at se på elafgiften vi kommer til at se på hele den måde vores afgifter er skruet sammen på

almene boliger nu har jeg selv været meget aktiv i den og det er jo altså virkelig kedeligt at det både under den

den nuværende regering har taget ekstremt lang tid

få almene boliger og lejerne af de almene boliger til at få noget der ligner den samme stilling som private parcelhusejere

så at sige i mål så bliver

den ordning som hedder virtuel nettoafregning jo

fra to tusind og tretten om et loft og man ser den teknologiske udvikling for solceller

tænkt sig at gøre det på et snarligt tidspunkt

det noget der sådan ligger i de større rammer eller efter

energiaftalen at tage en drøftelse i de kommende måneder af hvordan vi kan

på det område der er nogle puljer som ikke er udnyttet der er en aftale tilbage fra to tusind og tolv om en årlig udbygning på tyve

vi kigger på og her er jeg ret optaget af at vi får mest muligt solenergi

absolut konkurrencedygtig regeringen går efter

mængderne af vedvarende energi frem mod to tusind og tredive og der er jeg sikker på at

som er billigst og dermed sikrer at vi får flest mulige kilowatt timer fra

komme frem til at en boligforening er erhverv en almen

skrappe restriktioner for hvilke lovlige sideaktiviteter man må have og hvor det kun er visse sideaktiviteter man må have en sådan organisation betragter man så lige pludselig som værende erhverv jeg synes godt nok det er langt ude der er noget jura her vi skal have kigget meget grundigt

at man må betragte det som et erhvervsanlæg jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren om den her tilskudsafgiftsanalyse hvor er det den ligger og hvornår er det vi får

om at overholde eus statsstøtteregler og der betragtes anlæg på på mere end seks

og sikrer os at reglerne er som jeg her

det er rigtigt når ministeren siger at

solceller er konkurrencedygtige for det er de jo ikke med tolv øre i tilskud på tyve år

kan klare sig med fem og tyve øre i fire fem år

så jeg vil godt høre ministeren

se lidt grundigere på hvor det er vi får

det hele taget med at forudsige teknologiudviklingen i forhold til hvad der bliver billigst bare når vi kigger på

er sket en prisreduktion på halvfjerds til firs procent over en ti årig periode så derfor skal vi være ret forsigtige med det her men sikre at det energimiks der bliver fremmer de billigste